følgende anmeldelse rené gade

med samtykke fra forslagsstillerne foreslår jeg at beslutningsforslaget henvises direkte til udvalget for forretningsordenen hvis ingen gør indsigelse

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og ni

may britt kattrup lotte rod

og brigitte klintskov jerkel

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og seks af peter kofod poulsen trine bramsen preben bang henriksen

forslag til vedtagelse nummer v en hundrede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

vigtigt at slå fast at det ikke er danmarks stramme udlændingepolitik der i dette tilfælde rammer de berørte danskere det gør den jo i nogle tilfælde det anerkender vi men ikke i dette tilfælde

der forhindrer dem i at leve i danmark sammen med deres familier det er tværtimod de internationale konventioner og de partier som sætter konventionerne højere end hensynet til vore landsmænd som forhindrer danmark i at hjælpe de berørte danske statsborgere det absurde er at når et flertal lige om lidt stemmer dette lovforslag igennem så vil folketinget dermed endnu en gang understrege at

folketinget for længst har mistet sin betydning folketinget har på en række områder gradvis reduceret sig selv til et gummistempel som nu efter ordre fra et overnationalt organ blåstempler en afgørelse som fratager danske statsborgere rettigheder og som fratager dem muligheden for at være sammen med deres familie i danmark det er forkert at give den stramme udlændingepolitik skylden for den situation som flere udlandsdanskere står i ansvaret ligger hos de partier som mener at en konvention er vigtigere end dansk suverænitet og vigtigere end de danskere der bliver berørt af afgørelsen

jo sådan set rigtigt nok men prisen for det vil være et ødelagt danmark og danmark er ødelagt så rigeligt i forvejen på grund af manglende politisk lederskab og politisk vilje til at gøre det rigtige så det er ikke en løsning

betyde at vi dels hjælper de berørte danskere og dels sender et klart signal til overnationale organer nemlig at danmark kan selv og

vi behøver ikke nogen barnepiger til at holde øje med os og hvis vi hertillands ønsker at tildele vores egne statsborgere eller en gruppe af vores egne statsborgere særrettigheder eller på anden vis give danskere positiv særbehandling

vi skal selv bestemme hvordan det skal gøres

sig en retspraksis som på alle måder er urimelig de internationale konventioner og fortolkningen af disse pålægger danmark at give positiv særbehandling til flygtninge når de vil hente deres familier til danmark samtidig med at de selv samme konventioner forbyder danmark at give positiv særbehandling til danskere der ønsker at hente deres familier til danmark

og dybest set også moralsk forkasteligt med den begrundelse stemmer

legitimt vi synes det er fuldstændig håbløst at der er en international konvention som forbyder folketinget det er jo den opfattelse der er herinde

er efter vores opfattelse en fuldstændig urimelig og uacceptabel retspraksis som vi ønsker at gøre op med og vi synes

internationale organer som forbyder folketinget at gennemføre lovgivning som der jo reelt er et flertal for i folketinget

man står her på talerstolen og siger vi kan godt lide dem men kun dele af dem når det passer os så er det jo en afskaffelse af menneskerettighederne man taler for

skal råde vi ønsker at hvis et flertal herinde i folketinget har den opfattelse at der skal

en stram udlændingepolitik og erkender

nogle gange til at ramme nogle som man dybest set ikke ønsker at ramme eksempelvis danske statsborgere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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

om ændringsforslagene til l en hundrede og

og halvfjerds ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

vi har også haft en række udvalgsmøder og på det sidste miljøudvalgsmøde blev der så fremlagt en stemmeaftale

ikke blev drøftet

der er god grund til at der skal være en mulighed for at stille spørgsmål til stemmeaftalen og få det behandlet inden en tredje behandling det er meget interessant at se i hvilket omfang den her stemmeaftale kan få betydning for indholdet i en bekendtgørelse efter at

er vedtaget jeg synes det er ret skuffende at blå blok ikke kan se at

flere havbrug kolliderer med kravet om at arbejde for at god miljømæssig kvalitet opnås i

kun to områder ud af en hundrede og sytten områder har en god kvalitet og dette lovforslag skaber mere forurening jeg tænker lidt om det er den samme eksperthøring

vi har deltaget i der er ikke miljømæssigt råderum og lidt tangdyrkning kan ikke løse problemerne og muslingeopdræt vil skabe nye problemer som ikke kan løses ved at dyrke tang jeg synes det

her er at lovforslaget undergraver den samlede danske miljøindsats

et ægtepar der bor langt ude på landet uden for kloakering

blive stillet over for ret dyre miljøkrav bare for at

kvælstof fra den lille familie hvis man ser på hvad kommunerne har brugt på investeringer i renseanlæg

så må man sige at det har været store investeringer alene norddjurs kommune har investeret en

vi har en befolkning på djursland på cirka firstusind indbyggere som årligt betaler hundrede million

kvælstof inden det renses samtidig

firserne har formået at halvere sin kvælstofforurening

skal reducere yderligere og som kan komme i ulige konkurrence med fødevarer fra havbrug uden miljøkrav vi har et landbrug som samlet set skal nedbringe sin kvælstofforurening

komme frem til at have god vandkvalitet i havene omkring os og så kommer der nogle firmaer og vil lave tre havbrug i kattegat tæt på djursland og udlede tre hundrede

kvælstof ud af de otte hundrede

som landbrugspakken vil tillade det er langt ude tre hundrede

ekstra kvælstof ja den forurening svarer sådan set til hvis vi gav tilladelse til at to tusind syv hundrede højtydende malkekøer fik deres afføring ledt direkte ud i havet ved djursland det holder ikke i fremtidens fødevareproduktion

for tåbeligt hvis vi skal have mere opdræt af fisk skal det være på land under kontrollerede forhold og det er jo også den kurs der blev lagt i aftalen om de næste tre års fiskeripolitik som alle partier i går blev enige om i den europæiske hav og fiskerifond partierne bag den aftale vil prioritere mere bæredygtighed i

stemmeaftalen mellem socialdemokratiet df og regeringen kan måske bruges til noget men vi har en række spørgsmål som skal besvares inden tredje behandling af lovforslaget

udvalgsbehandling efter denne andenbehandling

klart svar på hvor mange tons kvælstof man kan få

på eksperthøringen ligeledes at få lagt klart frem hvor få kilo

man kan opsamle ved at dyrke lidt tang jeg synes også det ville være

det er korrekt at man ud fra eksperthøringen kan konstatere at der ikke er et miljømæssigt råderum til flere forurenende havbrug i stemmeaftalen beskrives nogle ønsker til den kommende bekendtgørelse der lægges op til at nye havbrug som skal etablere kompenserende anlæg med muslinger eller andet skal indfases over to år skal stemmeaftalen forstås sådan at en havproduktion lukkes hvis de marine virkemidler ikke virker

man så kan udelukke at der kommer nye havbrug

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal tiltrådt af et mindretal

er forkastet herefter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

nu har man haft en pause til at gå ud og småsludre så jeg vil gerne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

dernæst går vi til afstemning om ændringsforslagene til l en hundrede og seks og halvtreds ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

ønsker konkret at ændre tilskudsbekendtgørelsens § to og tredive så ordet varig udgår lad mig starte med at slå fast at regeringen ikke kan støtte forslaget forslaget begrundes med at efterskoler kan noget helt særligt i forhold til integration af unge flygtninge i form af voksenkontakt styrkelse af robusthed og selvstændighed samt nye fællesskaber

resten af regeringen er enige i at efterskoler kan tilbyde noget helt særligt for mange unge mennesker efterskolerne er frie skoler og jeg tror

jeg vil gerne sige tak til socialistisk folkeparti for beslutningsforslaget det er vigtigt at vi har fokus på efterskolernes rammevilkår til at drive god og spændende skole men regeringen kan ikke støtte forslaget tak for

det synes jeg er rigtig godt

jo fordi det både er et ønske fra efterskoleforeningen men også

vil være rigtig godt tror jeg for integrationen af de unge

uledsagede flygtninge der kommer hertil uden et netværk

at man ville stemme for det her

det ville indgå i den nye pakke og ministeren blev faktisk spurgt af tv to nord om ministeren ville garantere at man stemte for det her

at ja det ville ministeren gerne garantere at regeringen stemte for

så er spørgsmålet hvor mange andre partier der så vil være glade for det

stemme for altså hvorfor er det at man så

en bred opbakning til den frihedspakke

der kan være nogle hensyn til den enkelte der kunne tale for at tage det med men vi lytter også til de argumenter der kan være imod i forhold til det overordnede hensyn om at danmark jo ikke skal være

lytte til de stemmer der siger at det her ikke skal med og derfor ender pakken med ikke at have det element med

hvis de har en ung indvandrer med permanent ophold men ikke hvis de har en flygtning med midlertidigt ophold og det synes de selv er tosset

er det dansk folkeparti alene det afhænger af for at man kan stemme det her igennem eller kan ministeren sige

dansk folkeparti efterskoleforeningen med

i danmark til at komme på en efterskole det støtter vi

efterskolerne er jo dygtige til at integrere og et ophold på en efterskole vil altid være en glimrende mulighed for

og flygtninge

ikke blive indvandrere i danmark de skal ikke være her varigt flygtninge skal hjem igen derfor giver det ikke mening

behandler dem som indvandrere

folk der skal blive her hele tiden derudover

også midler fra danskere og deres børn

man ville jo kunne afsætte nogle midler så børn af lavindkomstfamilier havde bedre mulighed for at komme

vi ved jo fra undersøgelser at

børn af forældre med gode indkomster der sender deres børn på et efterskoleophold for det koster en del penge i de senere år er der blevet gjort meget for at børn fra lavindkomstfamilier får en bedre mulighed for at komme på

kræver det dog en lovændring og det må vi jo så se på senere hen men selve beslutningsforslaget handler om at man faktisk opfatter flygtninge som indvandrere som skal være her varigt det skal

de skal hjem igen derfor giver det ingen mening at

integrere dem blandt andet gennem et efterskoleophold det er den ganske simple årsag til at dansk folkeparti ikke kan sige ja til

at man ikke skal fremme integrationen er folk på midlertidigt ophold jeg vil bare

anerkender ordføreren at nogle af de

meget ofte ender med at blive i danmark

efter otte år efter den gamle lovgivning

de tidligere krige hvad forestiller ordføreren sig egentlig at de skal lave i danmark imens de venter på at kunne vende hjem

har forældre der tjener mange penge mener ordføreren så at der skulle

vi kan kigge på sammen med ministeren jeg jeg har for nylig holdt møde med efterskoleforeningen om det det er jeg villig til at kigge på det tror jeg faktisk ville være en god idé

børn fra lavindkomstfamilier på efterskole hvilket er

gode følger for

vilkår som danske børn og at man på en eller anden måde har et segment

samfund som har sværere ved at

kunne det måske betyde noget hvis vi gav nogle af de her børn som har midlertidig opholdstilladelse hvoraf mange jo får en permanent

senere nogle vilkår som giver dem muligheden for at komme meget mere på lige fod med de

et efterskoleophold for blandt andet børn fra lavindkomstfamilier

og så sandelig også sandelig også

af indvandrere med en permanent opholdstilladelse det har vi jo været med til at skaffe

lidt underlig diskussion at man vil give en

børn af familier

de skal være her midlertidigt de skal jo hjem igen

flere muligheder vi giver dem for at kunne blive i danmark jo sværere bliver det for

man kan oprette nogle centre i nærområderne

rigtige model vi kan ikke løse alverdens problemer og et efterskoleophold for flygtningebørn med midlertidig opholdstilladelse ville jo betyde at vi så stillede dem en varig opholdstilladelse i

jeg har selv beskæftiget mig med efterskoleområdet i al den tid jeg har siddet i folketinget siden to tusind og elleve

oplevet hvordan ens børn kan flytte sig

nogle gode kompetencer i forhold til både at blive mere selvstændige og for den

styrket deres selvværd

kan vi også sagtens se at efterskolerne har potentiale i forhold til integration

på den her måde skal ind og have

til at tage sig af det problem som sf rejser

det her beslutningsforslag

bakker vi helt klart op om frihedspakken som

præsenterede for ganske kort tid siden

vi bakker også ministeren op i at det

man har valgt at pille et punkt ud

naturligvis op om de øgede frihedsgrader som vi skal give efterskolerne

går venstre ikke ind for så alt i alt

kommer vi til at stemme imod beslutningsforslaget

af sf men jeg håber da at sf også vil være med til at bakke

der kan fremme integrationen ellers tænker jeg ikke

unge der har permanent ophold skal kunne få særlig støtte til dansk som andetsprog

mennesker indvandrere som har permanent ophold der kan få særlig støtte til dansk som andetsprog mens de flygtninge som med al sandsynlighed skal være rigtig lang tid i danmark

midlertidig status så vil ordføreren

følge de seneste år også på efterskoleområdet er at efterskolerne har gjort en kæmpe indsats i forhold til også at få fat i den her gruppe af unge mennesker

har øremærket særlige økonomiske

unge mennesker til at tage imod de her tilbud så man

integrationen og fremmer at kæmpe for sammen herinde i folketinget så kan ordføreren ikke forklare

hvis venstre går ind for at unge indvandrere med permanent ophold har godt af at lære dansk som andetsprog hvorfor er det så at unge flygtninge der med al sandsynlighed skal være her i mange år og

er kommet alene ikke har godt af det hvorfor er det de ikke skal have støtte når de andre skal

at understøtte mange af de danske demokratiske værdier og for den sags skyld få det ind under huden på de her

der er en speciel grund til at begynde at yde en ekstra

i forhold til integration af flygtningebørn det kan de på flere måder det kan

så at sige ikke bare til den undervisning

betyder utrolig meget i forhold til at få børn og unge ind i

og først skal til at stifte bekendtskab med den at de kan

her tætte relationer til andre unge

meget tætte relationer til lærere til

til voksne på efterskolen giver ligesom samværet med andre børn nogle fantastiske muligheder for at lære vores kultur at

få en forståelse af vores samfund og dermed

vejen for en hurtig integration

det er på det her område synes jeg unikt hvad efterskolerne kan og derfor

er det et rigtig godt forslag som sf har

nemlig at vi skaber hjemmel til at det ikke kun er de flygtningebørn som har permanent opholdstilladelse men at det også er de unge flygtninge med en midlertidig opholdstilladelse som får mulighed for at modtage undervisning

som andetsprog på en efterskole det er jo som bekendt ikke muligt

danskundervisning til den her gruppe og det er rigtig fornuftigt at forslaget nu behandles her jeg vil sige at

det blev overflødigt efter den drøftelse vi havde forleden dag i undervisningsministeriet hvor det var mit indtryk i hvert fald

jeg ærgrer mig over at regeringen har givet dansk folkeparti mulighed for at bestemme

jeg noterede mig at herre jacob mark spurgte til hvor brede

og jeg tænker at et forlig der kunne samle

hundrede og fyrre medlemmer af folketinget

det gjorde noget så jeg må sige

beslutte det her i fællesskab og dermed give en stærk håndsrækning

personer der har permanent opholdstilladelse når det gælder tilskud til danskundervisning på en efterskole det er et forslag som jeg ikke mener at man kan behandle isoleret fra den frihedspakke for efterskoler som folketinget også er i færd med at behandle i et andet regi lige for tiden

og selv om der jo ikke sådan er noget

vældig udmærket forslag med et klart

at støtte den samlede frihedspakke forud det synes jeg

god regeringsførelse fordi det skaber ro om efterskolerne og det signalerer en bred opbakning til dem og i forhold til frihedspakken

er det altså sådan at det parlamentariske landskab ligger sådan at støtte til danskundervisning til personer med en midlertidig opholdstilladelse ikke kan blive en del af det som vi betragter som en bredt forankret aftale

er at det er alle andre partier

som udgangspunkt er positive over for det

og nu har man så valgt ikke at gennemføre det alligevel selv om efterskoleforeningen synes det er en god idé og selv om liberal alliance synes det er en god idé

punkt seks i frihedspakken er blevet taget ud det synes jeg selv

glad for at vi også kan få df

og unge mennesker det er børn og unge mennesker vi har med at gøre som kommer mange af dem fra konfliktzoner har oplevet krig vold

tilbud til jer i kan komme på en efterskole sammen med andre børn

sted hen hvor man faktisk ved hvordan man skal tage sig af

at den permanente opholdstilladelse som i højst

lang tid bliver nemmere at få

børn og unge mennesker vi taler

over at man på den måde kan stille sig op og sige

her er et element som kommer fra partiets egen minister

fantastisk at vi efterhånden i kan begynde

om hvad det er for en politik vi gerne vil føre på undervisningsområdet

indholdsmæssigt supervigtigt

turde tage de her kampe og nu har vi en minister der

ud fra nogle menneskelige argumenter og

nogle perspektiver på hvad

og så vælter en hel regering sig på ryggen og siger nej hov for resten så trækker vi det væk igen

vilje til at holde fast i det

taktisk spil i forhold til at nej vi må hellere og lige om lidt så bliver vi nødt til at klappe

er det danske folketing

helt vildt indigneret over at vi ikke alle de partier der støtter op om det her kan få lov til at sige

gøre andet end at tage til efterretning at der er et parti der stiller sig så meget på bagbenene og vælger at gøre det

mig at vi begynder at diskutere indholdspolitik og at vi bakker hinanden op når der er noget vi er så enige om i folketinget i stedet for at bakke på det fordi

man er bange for hvordan den parlamentariske situation kommer til at se ud fremtiden så jeg er ikke imponeret over regeringen er ikke imponeret over liberal alliance i

ville ønske at liberal alliance havde holdt fast

det havde godt nok klædt vores demokrati og vores parlamentariske institution noget mere

har fremlagt være med til at sikre

har ministeren besluttet at at forslaget vedrørende tillægstakst til danskundervisning

med midlertidig opholdstilladelse

da det er vigtigt at frihedspakken får bred opbakning her i

det konservative folkeparti ikke støtte beslutningsforslaget og vi ser nu frem til de videre drøftelser her

jeg var blevet valgt til folketinget og efterskoleforeningen

jacob alle mennesker diskuterer flygtninge i danmark

godt bruge at man ændrer reglerne så de

kan få noget særlig støtte til det der hedder dansk som andetsprog så de får bedre forudsætninger for at lære dansk af mennesker der er uddannet til at håndtere børn som har et andet sprog end dansk som udgangspunkt det synes jeg lød som en rigtig god idé for vi bruger ufattelig meget tid på at diskutere hvordan vi kan stoppe tilstrømningen af flygtninge

så bruger vi tilsvarende lidt tid på at diskutere hvordan de flygtninge vi så får til danmark

kan blive integreret på den bedste måde det synes jeg er ærgerligt

så jeg blev jo glad da jeg på liberal alliances landsmøde

undervisningsministeren tone frem og sige at

fremlægge en frihedspakke for efterskolerne hvor lige præcis det her forslag ville indgå og argumentet fra undervisningsministeren var sådan set ganske klart

at have den samme analyse som undervisningsministeren

at de andre partier kunne stemme som de ville

garanterede at regeringen ville stemme for nu hører jeg så samtlige regeringspartier sige at det vil de ikke

være rigtig godt at bide sig fast i bordet det er bare ærgerligt hvis bordet er

og jeg kan ikke få øje på nogen efterskoleforeningen har sådan set selv sagt at

at det er noget som de tror kan styrke efterskolerne og de vil også gerne være med til at finde finansiering jeg har også bredt i folketinget ligesom hørt anerkendelse af efterskolernes arbejde og også hørt anerkendelse af

ikke er finansieringen der i det her spørgsmål er problemet så jeg tror bare at

tilskud som

gerne ganske kort og det handler også om integration forholde mig til det

som dansk folkepartis herre alex ahrendtsen siger om at unge flygtninge skal hjem så hurtigt som muligt

hertil som uledsagede mennesker de bliver placeret på et modtagecenter og så skal de ud i det danske samfund hvor de ganske ofte er helt alene jeg har selv undervist i en modtageklasse og mange af dem har ikke skyggen af et netværk

har rigtig svært ved at lære dansk de ville have rigtig godt af at komme på en efterskole nogle af dem kommer til at blive i danmark og det gør

vi ved at konflikter ofte tager op mod femten år så

femten år før de kan vende hjem hvad skal de lave i mellemtiden

at tage hjem hvad så hvis et syrisk flygtningebarn

danske venner og et netværk lærte et andet sprog

så galt så har vi da bidraget til at et menneske blev bedre uddannet og det synes jeg

ikke er skidt det synes jeg faktisk er en kvalitet

vi tror på at efterskoler og højskoler og frie fagskoler og de andre gode skoletilbud kan være med til at løfte integrationen og tak

kommunale skolefritidsordninger beslutningsforslaget pålægger regeringen at fastsætte et loft for forældrebetaling til skolefritidsordninger

sige at regeringen ikke kan støtte forslaget beslutningsforslaget begrundes med at der skulle være sket en kraftig stigning i egenbetalingen for en

sfo plads og at der ikke er sket et tilstrækkeligt takstfald som følge af

seks ni år er steget jævnt fra nittentusinde og otteoghalvtreds kroner

tusind og femten hvor taksterne fuldt ud afspejlede effekten

gennemsnitlige takstniveau til syttentusinde og sekshundrede og toogtreds kroner for de seks ni årige

tusind og sytten er det på samme niveau det vil sige syttentusinde

ikke været stigende og i forbindelse med folkeskolereformen er det faldet så det som samlet landsgennemsnit afspejler den reducerede åbningstid som følge af den længere skoledag fra to tusind og tretten til to tusind og femten er takstniveauet i sfo således faldet med

gør opmærksom på at det foreliggende datagrundlag ikke gør det muligt præcis at opgøre den reducerede åbningstid men takstreduktionen har formentlig været lidt mindre end det reducerede åbningstid da denne i forbindelse med folkeskolereformen blev skønnet til femten til tyve procent jeg bemærker at takstniveauet i fritidshjem har udviklet sig på lignende måde som sfo taksterne i årene omkring folkeskolereformen

tusind og tretten til femten faldt takstniveauet i fritidshjem således med

procent for de ti til tretten årige beslutningsforslaget begrundes også med at forældre til tusindvis af børn skulle have fravalgt sfoerne i forbindelse med folkeskolereformen ud fra de foreliggende data ser det imidlertid ikke ud til at antallet

af indskrevne er faldet væsentligt jeg må dog understrege at der er usikkerhed om datagrundlaget talgrundlaget er således for usikkert til at man på nuværende tidspunkt

sige noget sikkert om udviklingen i antallet af indskrevne før og efter folkeskolereformen ifølge tal fra økonomi og indenrigsministeriet er antallet af

tusind og femten altså året efter

tusind og seksten og to tusind og sytten

ifølge danmarks statistik har antallet af indskrevne været svagt stigende frem til og med to tusind og tretten

med i størrelsesordenen tolv til tretten

danmarks statistik oplyser imidlertid at der er usikkerhed om datagrundlaget og at det undersøges nærmere af samme grund er der endnu ikke offentliggjort tal for

og seksten jeg vil vurdere udviklingen i antallet indskrevne når danmarks statistik har offentliggjort nye tal for disse år og herunder om der er sammenhæng mellem takstændringer og ændringer i antallet af indskrevne afvisningen af beslutningsforslaget hænger også sammen med nogle økonomiske overvejelser

et svar til undervisningsudvalget den otte og tyve

tusind og sytten spørgsmål seks og halvfems oplyst at merudgifterne ved at indføre et takstloft i sfo på tredive procent med betydelig usikkerhed kan skønnes til omkring

en milliard kroner det må også nævnes at den bloktilskudskompensation som kommunerne i givet fald vil være berettiget til vil blive meget skævt fordelt i forhold til kommunernes

faktiske merudgifter da der er stor variation i takstniveauet mellem kommunerne jeg bemærker endvidere at kommunerne skal leve op til en pasningsgaranti der opfyldes på baggrund af de konkrete ønsker og behov der gør sig gældende

i de enkelte lokalområder efter min og regeringens opfattelse er der en vis rimelighed i at kommunernes udbud af tilbud på dette område i et vist omfang kan afstemmes efter den konkrete efterspørgsel som den lokalt fastsatte egenbetaling medfører jeg er helt opmærksom på udviklingen i både takstniveauet og forældrebetalingen i sfo og

gerne understrege at regeringen er tilhænger af det kommunale selvstyre og at borgerne ved deltagelse i den demokratiske proces selv medvirker medvirker til lokale beslutninger om serviceniveau og betaling for kommunale serviceydelser regeringen har tillid til at kommunerne kan forvalte dette selvstyre og også af den grund kan regeringen ikke støtte et

fastlægger et bestemt takstloft for alle kommuner

sfoer i danmark der er dyrere end en privat skole med sfo

sfo få prisbladet i hånden og se på prisen og sige det er dyrere end at vælge den private skole der ligger to

budgetter på en måde hvor omkostningerne bliver lave for forældrene det kan være at de ikke bruger ret meget på istandsættelse af skolen at de i det hele taget ikke bruger ret meget på deres driftsudgifter for så at holde et lavt niveau for forældrene hvis kommunen samtidig holder et relativt højt niveau kan

opstå den situation som ordføreren

siger her og det er jo ikke noget jeg skal regulere herindefra det handler jo om hvor dygtig man er til at drifte den

enkelte privatskole og hvad kommunerne beslutter sig for

at mange forskellige familietyper kan tilvælge

det tilbud jeg synes også det er en rigtig og god måde

en vurdering i den enkelte kommune men det er klart at jeg som

ressourcerne på en måde der er til fordel

set enig med ministeren i at det godt nok ikke er nemt at finde noget ordentlig statistik på det her område det giver nærmest mindelser

den måde man regner normeringer ud på på daginstitutionsområdet i et andet ministerium men men

at børnene først får fri typisk klokken

det er meget dyrt at de skal op og betale

hundrede kroner om måneden for et tilbud i en skolefritidsordning hvor ungerne skal være fra en gang lidt efter klokken fjorten og så hen til klokken seksten til seksten femten stykker

at vi skal have så meget gennemsigtighed som overhovedet muligt til borgerne handler om hvor meget

om skolens kvalitet det handler om fritidstilbuddenes kvalitet det handler om daginstitutionernes kvalitet

er ekstremt vigtig for at give borgerne magt så at sige det er jo dem der betaler og også lægger børn til uanset om vi

hele tiden skal vurdere om det de kræver ind er rimeligt i forhold til det som

ikke mindst børn der måske kan have vanskeligt ved at skabe sig fællesskaber

en ny chance en anden chance for at skabe sig nogle nye fællesskaber er ministeren ikke enig i at det er et stort problem hvis betalingen betyder at der er forældre som af økonomiske årsager

andet end skolen og det skal være noget andet end skolen

var det jo for at hjælpe børnene fra baggården så hvis ikke vi længere hjælper børnene fra baggården

det er en bekymring jeg har og det er noget som

er socialdemokratiet ikke enige i

det loft som enhedslisten har foreslået men er det ikke et problem at kommunerne i princippet kan pålægge forældrene den fulde udgift man kan opkræve forældrene hver en krone det koster kommunen

man nogle ulovlige ordninger der kaldtes tilsynssikrede væresteder for ligesom at antyde at her var der altså ikke meget pædagogisk formål er ordføreren ikke

enig i at den tid har vi gudskelov lagt bag os og at skolefritidsordningerne faktisk har en stor betydning i forhold

til børns børns udvikling og trivsel og er det på den baggrund ikke et alvorligt problem hvis der er forældre der fravælger skolefritidsordningerne

forstå den undren undren

forslaget udtrykker altså at der er den der forskel på fritidshjem

rent lovgivningsmæssigt er det jo sådan at fritidshjem hører under dagtilbudsloven hvor der er mulighed for at

lave det her loft mens skolefritidsordninger hører under folkeskoleloven og er en del af folkeskolen det er jo selvfølgelig den lovgivningsmæssige begrundelse for at der så ikke er

mulighed for at lægge et loft

men de enkelte kommuner har

indføre et loft hvis de vil det og den mulighed synes jeg de fortsat skal have det behøver vi ikke at lovgive om i i folketinget den anden begrundelse for at vi

ikke kan støtte det er selvfølgelig økonomien det koster

at man ansætter tusind flere

mennesker i skat der så kommer til at inddrive nogle flere penge det svarer vel lidt til

vi ved ikke om pengene er der og hvis vi skal tage

en mere seriøs finansiering det er lidt fugle på taget og det er

årsagen til at vi ikke kan tilslutte os

vi i venstre imod og det gør vi fordi vi ikke kan bakke op om

som vi ikke synes er økonomisk ansvarligt altså beregningerne viser som der

tidligere af andre ordførere

hen vil medføre en en merudgift på omkring

danske statsborgere skal betale

at vi vil bede dem om at gøre i venstre ønsker vi selvfølgelig

skyld også hjælpe på vej

ministeren også var inde på at der jo reelt egentlig ikke er sket

mere valide data og det er jo så det vi afventer fra danmarks statistik

det vigtigt for mig at understrege at

det er sådan at de de enkelte kommuner jo

partier rundtomkring i kommunerne jo

mulighed for at sætte ind på det her område hvis de mener at der er steder hvor taksterne simpelt hen er for høje alt i alt

frihedsrettigheder er noget af det som

til også selv at agere som kommune

man oprettede skolefritidsordningerne det er jo ikke en ny historie det er en relativt gammel historie men

det var så vigtigt at man ikke havde fritidshjemmene uden for skolerne men at man rykkede fritidsordningerne tættere på skolerne så der så at sige kom et tæt samspil mellem mellem

fandt sted i fritidsordningerne er det ikke et problem at vi nu

fordi der tilsyneladende er børn som helt forlader fritidsordningerne af

er en rigtig god dialog og øget kontakt i forhold til at arbejde sammen

børnene så er det da et problem når man pludselig trækker børn ud

gode samspil det forstærker jo sådan set problemet men ellers vil

venstres opfattelse at ikke bare dette forslag om et loft men det i det hele taget at sætte et loft over forældrebetalingen er et problem skal kommunerne kunne opkræve hundrede procent af udgiften hvis de ønsker

det værner vi faktisk om og jeg må da sige at

der er flere og flere kommuner der har fået øje på at det er vigtigt

at det har en betydning også for børnefamiliernes hverdag at man kan få sine børn passet uanset om det er i dagtilbud børnehave eller for den sags skyld i

loftet for forældrebetaling til fritidshjem

forestillingen om kommunalt selvstyre skal give mening

skal vi altså passe på at vi ikke i praksis udhuler det selvstyre som vi priser så højt og det synes jeg sådan set at

det her forslag lægger op til så det giver jo i sig selv anledning til en vis betænkelighed men hvis vi nu for argumentet skyld ser bort fra det her spørgsmål om kommunalt selvstyre hvor stort er problemet så der tror jeg at man skal

i et amerikansk visdomsord om at hvis det ikke er i stykker

skal man lade være med at reparere det

som ministeren jo har fastslået i sin

ikke noget der har været stigende i de senere år og i forbindelse med folkeskolereformen

er det ligefrem faldet så landsgennemsnittet afspejler den faldende åbningstid

eftersom forslaget for det første ikke gavner det kommunale selvstyre og for det andet ikke opfylder det kriterium

medgivet at den kunne være klarere hvis det nu er sådan at jeg og enhedslisten har ret i det vi nu siger i forbindelse med det her

af børn som forlader skolefritidsordningerne fordi forældrene ikke længere synes at det er rimeligt at betale de her en tusind fem hundrede kroner for en ganske kort dag i skolefritidsordningen er der så ikke noget der er gået i stykker

man kunne tænke ud ad boksen på var jo at man

samarbejde med enhedslisten om at sætte skatterne ned fordi så ville familierne få en større disponibel indkomst og så ville

som følge af at man har sat taksterne op så der er i hvert fald et eller andet der ikke virker i nogle kommuner det sad jeg lige og fandt frem dernede mens vi havde debatten vi har nogle stigninger som ikke er ubetydelige solrød har sat deres takst op med tolv

med otte procent og så videre

vi i alternativet støtter enhedslistens forslag vi er helt enige i

i sfoen som der er i de øvrige

noget af det som vi måske ikke har været inde på

sfoen netop giver børnene

som er noget andet end skolen

er jo at når man som barn starter i

skal finde ud af hvad ens rolle

rolle i klassen er hvad det er

strukturer der gør sig gældende og selv om ting flytter sig

sætter sig på et tidspunkt fast i forhold til hvilke børn der er dygtige til dansk

er dygtige til idræt og hvem der er gode til at spille fodbold

skolegården alle de roller som børn får i deres klasse i forbindelse med

deres klasseundervisning kan være rigtig hensigtsmæssige positive for nogle børn og

andre børn som måske føler sig en lille smule klemt i skolen og som har svært ved det

med at finde sin plads i skoleklassen for de børn kan det at komme over i et andet rum om eftermiddagen hvor man har nogle helt andre måder at fungere på

nogle helt andre rammer og præmisser der bliver stillet op for

skabe nogle succesfornemmelser nogle succeshistorier for de børn der måske har

det pædagogiske rum som sfoen er er sindssygt vigtige

det kan faktisk være der man henter sine succeshistorier som barn hvis man ikke er den dygtigste ovre i skolen derfor er sfoen

betydning for børns sociale udvikling og for børns

af den grund alene af den grund er det vildt vigtigt at vi fastholder sfoen som et tilbud som er der og som er til at betale for forældrene

udgift ved det den kan vi godt finde penge til jeg synes egentlig

er ikke nogen tvivl om at der ligger nogle penge gemt i noget skat

eller andet sted som som kunne finansiere det her man kunne helt sikkert også finde pengene andre steder jeg tror det er et spørgsmål om vilje at finde de penge det ville koste

kommer radikale venstre til at stemme nej til det her forslag det er

enhedslisteforslag det er vældig sympatisk

finansieringen er noget tvivlsom

ikke fordi det hele herinde altid skal gå op i tal

er altså lidt for løst at sige at man vil finansiere det ved at ansætte nogle flere medarbejdere i skat vi er jo i fuld gang med at ansætte flere mennesker i skat og jeg skal bestemt ikke udelukke at det godt ville kunne svare sig også at ansætte endnu flere men det tæller jo altså først når man laver en seriøs plan og har de konkrete økonomiberegninger på det

hokuspokus og den går altså ikke

det på den måde rigtigt tæller når man stiller et beslutningsforslag som ikke er finansieret tværtimod risikerer man jo egentlig bare

det ikke bliver til noget

pædagoger vi prioriterer dermed dette anderledes end enhedslisten gør her vi synes at det allervigtigste er at ansætte fire tusind fem hundrede flere pædagoger i vores dagtilbud det koster en

kræver det altså at man også er villig til at prioritere og dermed sige hvad man så ikke kan bruge penge på men måske kan vi arbejde sammen med enhedslisten om at sætte fokus på det gode børneliv og på leg og på udeliv jeg er selv en af dem der har været så heldig at gå

kaniner og cykelværksted og svævebane og en rutsjebane man kunne lave om til vandrutsjebane om sommeren

og det er der jo desværre mange børn der bliver snydt for i dag så jeg jeg vil meget gerne sammen med enhedslisten og andre være med til at sætte fokus på legen og på det gode børneliv og fremme alt det som vi gerne vil have at

med en stærk sfo og jeg synes faktisk at sfoen har været lidt glemt

jeg synes vi glemmer at tale om den jeg synes vi glemmer at tale om hvordan vi kan styrke den og jeg synes også vi glemmer at tale om de åbenlyse problemer som eksisterer ude i sfo verdenen lige nu derfor er det en kærkommen lejlighed at

så har skolereformen unægtelig presset sfoerne

og mange kommuner begyndte at hæve forældrebetalingen fordi de ikke kunne få det til at hænge sammen i kommunerne

meget logisk at når man gør tiden i sfoen kortere og samtidig hæver prisen

sidder forældrene derhjemme og tænker jamen skal vi virkelig bruge penge på

at denne skævvridning har betydet at det

i privatskole

med en dertil hørende sfo end at sende det i en kommunal sfo

privat sfo og en privat skole på den anden side altså to tilbud får det ene billigere end det andet

diskutere finansiering kunne overveje om om man skulle

jeg synes i hvert fald det er skævt for det giver jo et incitament til at forældre melder deres børn ud af folkeskolen og den kommunale sfo

så at melde dem ind i privatskolen og den private sfo

der er sagt rigtig mange kloge ting om hvorfor der er brug for sfoer og

men noget af det man bare ikke kan med børn er kan initiere al leg man kan ikke voksenstyre al leg og al leg kan ikke blandes sammen med læring noget af det som sfoen kan er at give fri til leg det er at bruge pædagogernes faglighed til at give børnene nogle stærke sociale fællesskaber og et af argumenterne

ind i folkeskolen som jo var en del af reformen er at pædagogerne lærer børnene at kende på en helt anden måde ovre i

går i den sfo og at der er tid i den sfo og der tror jeg at det her forslag kan være et rigtigt skridt

at gør det her og vi har faktisk haft en reel diskussion i sf om hvis vi skulle bruge en

sfoerne lige nu hvad vi gerne ville

at sænke forældrebetalingen det vil betyde at nogle forældre får flere penge mellem hænderne og

engang de svageste forældre der gør det var de penge måske bedre brugt på pædagogik i

på et tidspunkt hvor sfoerne er lidt udsultede

jeg engang blevet drillet af den gode herre finn sørensen fra enhedslisten jeg stillede et

nu konstaterer jeg så at enhedslisten har

man siger man skal finde ved en genopretning af skat jeg

i enhedslistens finanslovsforslag fra sidste år hvor man bruger rigtig mange milliarder og hvor netop genopretningen af skat indgår står ikke noget om loftet over sfo

man har ikke budgetteret med det her i enhedslistens eget forslag og hvis man så kigger nærmere på enhedslistens forslag om en genopretning af skat

det vil sige at udgiften til det her forslag og genopretning af skat vil være to milliard kroner det første år og så først over

kan vi måske se nogle effekter af

i øvrigt et forslag som sf og enhedslisten stiller sammen i morgen så finansieringen

sige at vi står lige med de gule kort til hinanden blandt partierne og så synes jeg at vi skal diskutere videre hvordan vi kan få indført det

og familier dog kan vi ikke bakke op om beslutningsforslaget her beslutningsforslaget

blandt andet medføre en merudgift for landets kommuner på

en milliard kr sådan som det blev oplyst i svaret til undervisningsudvalget den otteogtyvende april samtidig mener vi i det konservative folkeparti at det skal være op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte sfo taksten ud fra de lokale forhold og behov det skal vi ikke lave om på her ønsker vi at respektere

om måneden og jeg er ikke tvivl om at der er mange forældre der af den årsag vælger fritidsordningerne fra det er fuldstændig rigtigt

der bliver sagt at der eksisterer fripladsordninger som betyder at

den forældregruppe der ligger lige over fripladsgrænsen

jeg forstod ministeren sådan at der arbejdes på at afdække hvordan

efter folkeskolereformen det er jo for rigtig mange forældre en nødvendighed at

en pasningsordning til deres barn når

fra skole så mange har strakt sig rigtig langt for at få det til at fungere og jeg tror altså at det er det her sammenfald mellem den nu meget korte åbningstid i

og konsulentbureauet bureau to tusind har

folkeskolereformens forlængelse af de lange skoledage der er derfor rigtig mange børn som

af fællesskabet i en fritidsordning

har det rigtig store negative konsekvenser konsekvenserne er indlysende forskellige fra barn til barn der er ingen grund til at diskutere det her unuanceret det spiller selvfølgelig en stor rolle hvilken arbejdstid

forældrene har og om der er bedsteforældre i nærheden som har mulighed for at

hente og det spiller en stor rolle om man går alene hjem om eftermiddagen

går til en fritidsaktivitet hvor man følges

med andre der er ingen grund til at forsimple problemstillingerne men det står ikke til at bortforklare at det for mange børn faktisk er et stort problem

samværet og fællesskabet med skolekammeraterne om eftermiddagen og rigtig mange er efter alt at dømme også overladt til sig selv det er simpelt hen ikke rimeligt over for børn i seks ni årsalderen jeg synes også

om forældrene det giver altså en ganske betydelig utryghed hos forældre hvis det er sådan at de må opgive at have en pasningsordning til deres dreng eller pige der måske endda lige knap er fyldt seks år det giver

den bekymring der er for hvordan

hvad har det egentlig af betydning for mit barn

man ikke er i stand til at gå sammen med de andre børn i skolefritidsordningen så vi skal have vendt udviklingen så andelen af børn i skolefritidsordningerne ikke bliver ved med at falde

tilvælge dem igen vi har foreslået

alternativet og sf tak for de positive bemærkninger jeg har

lyttet mig til man skal jo være i det positive hjørne at der også fra socialdemokratiet og og de radikale er klare meldinger om

som vi skal kigge på i fællesskab det får vi forhåbentlig lejlighed til i en anden position om om

det er rigtig dyrt det er også en overvejelse værd bruger vi pengene fornuftigt nok det der for mig og enhedslisten har været meget afgørende er at der tilsyneladende er kommet en situation

synes jeg det bliver rigtig kritisk og derfor kan

være rigtig vigtigt at prioritere

vi har bygget vores forslag til finansiering på de svar vi har fået

udbytte af at ansætte flere medarbejdere i skat der regnes i gennemsnit med noget i retning af at man kan tjene sin løn ind fem gange

det bliver nok svært i forsamlingen her at finde nogle som ikke har det synspunkt at forholdene i skat måske er en anelse

uigennemskuelige men altså vi har bygget vores forslag på de tal vi har fået fra finansministeriet

om der eventuelt var andre muligheder for at

nogle af de andre ordførere inde omkring er hvis man vælger at sætte

at ordføreren også har i baghovedet at der jo allerede i dag er rigtig fine og gode muligheder for

få økonomiske fripladser altså hvis man er en familie

er der i dag gode muligheder for at få økonomiske fripladser så hvilke familier er

efter hvor meget man tjener så det vil sige at inden for det spekter vil man afhængigt af hvor man ligger på stigen få økonomisk fornøjelse af det og hvis man ligger med en indtjening på over femhundrede og otteogtyvetusindtohundrede kroner

så

de familier som har en lav indkomst rigtig rigtig fint via de økonomiske

vil man hjælpe de familier som tjener

at have sit barn i skolefritidsordning og så var det finansieret over skatten

det ikke vendte den tunge ende nedad havde vi stillet det forslag

jeg nok ikke måtte nøjes med de lidt knubbede bemærkninger der er kommet om finansieringen her så jo jeg kan bekræfte at

og jeg giver ordet til økonomi og

på at gøre fremtidige personnumre kønsneutrale lad mig begynde med at slå fast at personnumre indeholder oplysninger

og ulige numre gives til dem der fødes som mænd sådan har det været siden

otte og tres hvor personnummersystemet blev indført

med virkning fra den første september to tusind og fjorten

efter ansøgning at få tildelt et personnummer

ikke er knyttet absolut fast til det biologiske binære køn og at nogle personer har en mere flydende kønsidentitet og altså ikke identificerer sig kategorisk som mand eller som kvinde forslagsstillerne henviser også til at forslaget har til formål at sikre at personer der ikke ønsker at dele information om deres køn i enhver

både for det offentlige og for det private erhvervsliv

der ville skulle foretages grundlæggende ændringer i selve cpr systemet

som udleder køn af personnummeret vil skulle ændres personnummeret anvendes bredt i den offentlige og private sektor offentlige og private systemer som udleder kønnet direkte af personnummeret vil også skulle omlægges hvis kønsneutrale personnumre indføres det gælder for eksempel inden for sundhedssektoren og inden for registerforskningen det er ikke muligt mere præcist at opgøre de totale omkostninger forbundet hermed men det er økonomi og

informationsbærende har værdi i forbindelse med den umiddelbare identifikation og legitimation i samfundet det gælder for eksempel inden for sundhedssektoren og det gælder i forbindelse med politiarbejde jeg har forstået forslaget således at tildelingen af kønsneutrale personnumre alene skal ske til personer som fødes eller indrejser efter årsskiftet to tusind og sytten

personnummer selv om fremtidige personnumre gøres kønsneutrale vil hovedparten af befolkningen i mange år frem fortsat have et kønsspecifikt personnummer jeg vil sige det sådan at min modstand mod forslaget

det er jo sådan at kønnet bliver registreret bag

det ligger jo i i dataregisteret bag ved selve nummeret

en klar og nem identifikation i forskellige dele

det vores vurdering at der er for store omkostninger forbundet med at ændre de pågældende systemer jeg vil dog sige

at vi ønsker et kønsneutralt samfund det tror jeg der er nogen her i folketinget der gør men når ordføreren nævner at han mener det kun er et teoretisk problem

principielt men også reelt problem og det handler ikke om at man kan få

et juridisk kønsskifte og derved få et nyt personnummer for selvfølgelig kan man det og det er rigtig godt det handler om at der er nogle personer som ikke ønsker at definere sig som enten mand eller kvinde

personer som som definerer sig som et tredje køn der er jo lande der har registreret at man kan have et tredje køn man kan

hen krydse af at man hverken er mand eller kvinde

at blive defineret og set

og definere sig selv som enten mand eller kvinde

vi ikke nødvendigvis har et lige eller et ulige nummer altså

i mit personnummer så vejer hensynet til at der er nogle der har det her ønske

hensynet til at

er nogle der måtte ønske at vi opretholder

psykiske sygdomme gør det ikke indtryk at den målgruppe selv giver udtryk for

i udstedelsen af identifikationsnumre til danskerne

det er simpelt hen så tyndt der står intet om i beslutningsforslaget hvor mange det her drejer sig om men det kan være at alternativet

kan komme ind på det i deres tale tale hvad er baggrunden for at man vil ændre et helt system som fungerer fantastisk i dag jeg har aldrig personligt modtaget en henvendelse om

af ens køn skulle være noget problem aldrig nogen sinde

mener jeg også at vi her fra folketingets side har større udfordringer vi skal løse jeg synes det her forslag er fuldstændig ugennemtænkt herunder hvilke konsekvenser det vil medføre

hvordan skal man så i sundhedssystemet kunne indkalde til

undersøgelse for livmoderhalskræft

prostatakræft

det her velfungerende cpr system som vi har i dansk folkeparti

en hvid pind efter det her beslutningsforslag

som man gør i dag eller drengene til noget andet

det det kan man fortsat sagtens hvis man hvis man laver

det er en teknisk udfordring som egentlig ikke er særlig svær den kan sagtens løses men når ordføreren så kategorisk afviser beslutningsforslaget og også spørger tilbage alverden er problemet og

som har problemer med det men når vi kræver at man skal definere sig som enten dreng eller pige mand eller kvinde så viser vi også at vi som samfund kun har de to forskellige kønssyn

ad de andre lande som har erkendt at det er okay for en person som ikke ønsker at definere sig som enten mand eller kvinde at vælge et tredje

det synes jeg måske ikke er

og så anerkender jeg at der er nogle der måske ikke helt kan finde ud af hvilken gruppe de tilhører men jeg mener simpelt

har i min tale sagt hvilke konsekvenser det vil medføre

overhovedet finansieret det her forslag

kønsnormativ

at nu er der kun mand og kvinde og så er der nogle der ikke kan finde ud af det

ikke om at finde ud af det det handler om at man måske er meget bevidst om at man ikke passer ind i en af de to kategorier

vil ordføreren anerkende at

også kan være resultatet for de her borgere der

normativt er blevet proppet ned i en kasse eller ej hvis det bare var fortløbende numre

være en minoritet en etnisk minoritet i det her land

og her vil vi så sørge for at der er en gruppe i vores befolkning som ikke hele tiden skal konfronteres med nogle normative konstruktioner som egentlig bare er gammeldags

her beslutningsforslag der kommer i i salen det er ikke noget vi

godt føle nogle ting og det anerkender vi men at vi skal ændre hele vores cpr system i forhold til

mellem hvad der sker ude blandt mennesker i forhold til deres køn

de offentlige institutioner også de offentlige systemer hvis man må betegne den måde tager udgangspunkt i borgerens ønske og imødekommer borgeren på en så fleksibel måde som overhovedet muligt mit parti er liberalt

et liberalt parti og kæmper for at danskerne har retten til at leve deres liv som de ønsker forudsat at deres frihed stopper ved naboens næsetip i dag indikerer

vores cpr nummer et køn jeg tror ikke det overraskelse for nogen at har man et lige nummer

kvinde når man bliver født og

en organisme der fornyer sig af sig selv der er sikkert noget software der er blevet opdateret men vi er altså helt tilbage i

og tres dengang

det mest fordi at kunne vi ændre cpr registeret i dag uden at det fik nogen alvorlige konsekvenser rent økonomisk administrativt og andet

ikke sikker på at jeg ikke var klar til på vegne af venstre at

redegørelse fra tidligere hvor ministeren jo

kunne medføre en række transaktionsomkostninger økonomiske omkostninger og besvær for rigtig mange borgere

jeg er som udgangspunkt ikke teknisk ekspert ud over

det betyder ikke at jeg

forståelse for at der findes mennesker der synes

omvendt

række andre fronter for eksempel i forhold til at have fjernet transkønnethed fra listen over psykiske lidelser jo forsøger at imødekomme

områder for det enkelte menneske kan selv små områder betyde rigtig meget venstre vil gerne

til at se på det her når det kan gøres på en økonomisk overkommelig måde og på en måde der ikke medfører store transaktionsomkostninger jeg forestiller mig at vi på et tidspunkt skal væk fra

cpr system som måske

man ser på id kort andre steder i verden i den proces kunne man jo indgå i

at sikre et kønsneutralt cpr nummer hvis der er behov for det men jeg synes

man bør forholde sig til at

en lille afgrænset gruppe mennesker der synes at det her er meget vigtigt

venstre som udgangspunkt gerne imødekomme

jo en stor del af befolkningen der egentlig synes at cpr nummeret fungerer som det skal og og ikke tænker meget over det

forslaget nu men det er en håndsrækning i forhold til når vi når et tidspunkt hvor cpr systemet skal

at være vakse ved en eventuel genfremsættelse

der

meget stor ideologisk debat

den er der selvfølgelig også og der er nogle ideologiske uenigheder så tak for at alternativet

forslaget så vi endnu en gang kan få den for enhedslisten har jo også tidligere taget initiativ til den og vi synes det er et godt forslag som der står i bemærkningerne til forslaget

er kønsidentitet jo ikke nødvendigvis knyttet til det biologiske køn som man nu er født med man kan være født i en mandekrop men føle sig som noget andet

også nogle der gør men som noget andet ligesom man kan være født i en kvindekrop men føle sig som noget andet og der er da absolut ingen grund

man fra statens side skal tvinge borgerne ned i nogle bestemte kasser hvad det angår som for nogle mennesker føles helt forkert og som for nogle føles voldsomt belastende det drejer sig selvfølgelig om transpersoner men også om mange andre

vedtager det her forslag slipper folk jo også for

med for eksempel banken eller andre institutioner hvor man skal oplyse sit cpr nummer det er jo i rigtig rigtig mange sammenhænge at man skal oplyse

handler forslaget om noget helt grundlæggende som burde være indlysende for alle partier i folketinget nemlig den enkeltes frihed friheden til selv at definere sin kønsidentitet i stedet for at få den påduttet af et cpr register og det undrer mig virkelig at borgerlige partier og andre partier der hylder den personlige frihed og som kalder sig liberale

ikke bare siger yes selvfølgelig gør vi da det

det her generer jo ikke nogen andre

det spørgsmål der skal svares på hvorfor er det så vigtigt for de partier der ikke støtter det her

ordføreren fra venstre der jo var meget imødekommende og måske kan udvalgsarbejdet allerede

ikke fordi jeg synes det skal være nogen hindring for at vedtage det men så kan man da tackle de problemer og der

herre jakob engel schmidts

skal de andre partier der afviser forslaget da svare på det meget enkle spørgsmål hvorfor er det så pokkers vigtigt at cpr nummeret viser en kønsidentitet

ikke hørt noget svar på indtil nu og jeg tror heller ikke det findes

enhedslisten vil da bare bakke op om forslaget i den ordlyd

binære kønsopfattelse jeg har haft flere møder med miljøet og fået et langt større indblik i de aspekter som betyder meget for denne minoritetsgruppe

jeg har derfor også fuld forståelse for at det betyder meget for disse mennesker og det glæder mig meget at man i sundhedsstyrelsen har tilkendegivet at man fagligt bløder op på begrebet binær kønsopfattelse hvilket kan give håb om udvikling af en mere moderne definition

er ikke fordi jeg ønsker et kønsneutralt samfund som vi nu har hørt

ønsker jeg et samfund hvor man accepterer mange køn flere end de to køn

men problemet med det her forslag er som vi har hørt ministeren sige og forklare

så ligetil at ændre cpr systemet det vil have store administrative og økonomiske konsekvenser for såvel det offentlige og det private erhvervsliv at gøre cpr numre kønsneutrale det vil kræve ændring af registre systemer og programmer

mulighed for juridisk kønsskifte hvilket jo vil give det ønskede personnummerskift for nogle tilbage er problemet for en gruppe interkønnede som sagt har jeg fuld forståelse

for problemstillingen men må bare

til at modernisere

man i samfundet enten er

enten det ene eller det andet og det skal vi give plads

det er administrative barrierer helt præcis er

og ulige numre

det er en god debat at tage

ret til ikke at skulle dele information om ens juridiske køn når man skal et smut forbi banken eller låne en bog på biblioteket skal til møde i kommunen eller på anden måde er i kontakt med det offentlige det gælder måske særlig for mennesker som ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde men det handler da også om at køn generelt bør spille en mindre rolle i forhold til vores interaktion i samfundet og at vi skal mødes

som de mennesker vi er uden at det er afgørende om vi lige er det ene eller det andet

også tale om et ligestillingsforslag derfor er vi også villige til at drøfte om det er forældet at lave en distinktion

er egentlig det grundlæggende grundlæggende formål med denne distinktion som det også nævnes i beslutningsforslagets bemærkninger er kønsangivelsen formelt set unødvendig idet køn er opført som et særskilt dataelement internt i personregisteret det har altså umiddelbart ikke noget at gøre med at det er nemmere at strukturere eller systematisere på baggrund af de lige og ulige numre i cpr nummeret vi

en række forbehold som vi mener der bør tages højde for inden en eventuel neutralisering af kønsangivelsen i cpr nummeret kan ske vores forbehold handler dog udelukkende om den praktiske gennemførelse og implementeringen af selve forslaget vil der for eksempel være konsekvenser og udfordringer forbundet med at kønsneutralisere cpr numre som vi ikke lige kan se på nuværende tidspunkt eller har taget højde for hvordan skal vi forholde os til de mange aktører såsom interesseorganisationer der ikke er statslige men som også anvender cpr numre til at målrette budskaber til specifikke personer på baggrund af køn vil de opleve utilsigtede konsekvenser af sådan en kønsneutralisering

cpr numre er et kønsneutralt cpr nummersystem lig med et kønsneutralt samfund næh det er det ikke

handler om

givetvis været enten gode grunde

ikke været særlig opmærksom på at der også kunne være andre behov

bashe årsagen til at man

det har andre lande jo gjort

fremgå af cpr nummeret du kan ikke i dag korrespondere med det offentlige uden at dit køn skal i spil det kan du faktisk ikke dit lægebesøg er kønnet din lønudbetaling er kønnet dit lån er kønnet din forsikring

alle steder hvor vi er i kontakt med det offentlige og også nogle steder med det private skal vi bruge vores cpr nummer og det betyder at det offentligt tydeligt synligt fremgår om vi er registreret

kønsrolle og kønssystemer altså vores lovgivning og vores it systemer

at det skal være offentligt at vi kender vores køn

noget kan man sige indholdsmæssigt

jo respektere at det er det syn man har på hvordan

socialdemokraterne men alle de andre ordførere jeg har hørt har sådan set anerkendt behovet for at vi faktisk begynder at operere med et kønsneutralt cpr nummersystem og noget der

dem kender vi ikke endnu og jeg kunne sagtens inden

den her førstebehandling have indhentet nogle af de oplysninger som vi så ikke har i dag og det ville jeg egentlig også gerne

de betydelige omkostninger som bliver nævnt og som sf

praktisk er der nogle praktiske konsekvenser som vi ikke lige har har gennemskuet så selvfølgelig

reelle konsekvenser

at vi med det her beslutningsforslag vil påtvinge alle danskere at skulle have et nyt cpr nummer det vil vi altså ikke men som ministeren

er meningen at man fra et givent tidspunkt begynder

børn og nye statsborgere i danmark fortløbende cpr

det vil betyde at man i en given periode vil have to systemer der vil være os gamle som

man har jo data bag ved numrene så jeg tror ikke at det nødvendigvis har så store omkostninger men men vi bliver nødt til at undersøge det

det er sådan i en række lande i australien argentina nepal indien og tyskland at man faktisk har valgt officielt at anerkende det tredje køn der er det sådan at man

som enten mand kvinde eller et tredje køn

langt tibage i danmark det handler ikke kun om at vi her offentligt viser hvilket køn man har

som et tredje køn og det har man i andre lande så det mindste vi kan gøre i danmark til en start er i hvert fald at stoppe den her tydelige identifikation af

salen for den er nemlig ret relevant her skriver de og nu

sexual orientation or gender identity are not collected stored or

lawful and legitimate purposes

så eu har altså været ude at udtale sig om

offentligt bør kunne tilgå de her oplysninger om

det bør altså ikke være en pligt for danskerne at skulle dele viden om deres køn via via cpr nummeret det bør være en ret for danskerne at man kan vælge at holde for sig selv hvilket køn man definerer sig

rigtig glad for og jeg anerkender og takker for de gode tilkendegivelser der har været heroppe fra talerstolen som sagt kommer vi til nu

så tager vi den derfra så må vi se om det er rigtigt når ministeren siger at det har

omkostninger og hvad betyder betydelige omkostninger

refererer til en persons seksuelle orientering eller kønsidentitet

af offentlige institutioner specielt

retlige eller lovlige formål

ordet til økonomi og indenrigsministeren

kun kan have sympati for fordi det er noget der også ligger mig meget på sinde man kan altid diskutere hvilke midler der er bedst egnede til at opnå målet og det er den diskussion jeg håber vi kan få her i dag beslutningsforslaget består af flere elementer den første del af forslaget handler om at give et flertal i en kommunalbestyrelse mulighed for at udskrive en bindende folkeafstemning om et kommunalt anliggende den anden del af forslaget handler om at give borgere i en kommune mulighed for efter en underskriftindsamling at forlange afholdelse af en bindende kommunal folkeafstemning ifølge forslaget kan emnet for en sådan folkeafstemning

eller et kommunalt anliggende som ikke har været behandlet i kommunalbestyrelsen

for det første op til at et flertal i kommunalbestyrelsen skal kunne udskrive en bindende kommunal folkeafstemning i dag har kommunalbestyrelsen allerede mulighed for at udskrive en vejledende folkeafstemning efter forslaget vil det være sådan at kommunalbestyrelsen fremadrettet på forhånd vil kunne forpligte sig til at følge resultatet af afstemningen det vil give større frihed til kommunalbestyrelsen som dermed fremadrettet både vil kunne udskrive en vejledende men også en bindende folkeafstemning det vil være et fint supplement til de eksisterende redskaber som kommunalbestyrelsen kan gøre brug af i dag når man har behov for at høre borgernes mening om et konkret tiltag som man påtænker at gennemføre regeringen er derfor positiv over for denne del af beslutningsforslaget

der vil være behov for at etablere et lovgrundlag som regulerer de bindende folkeafstemninger som kommunalbestyrelsen kan udskrive i den forbindelse skal der blandt andet tages stilling til den konkrete model blandt andet med hensyn til rækkevidden af folkeafstemningens bindende karakter og desuden er der behov for at fastsætte valgretlige regler om selve afviklingen af folkeafstemningen

der findes for øvrige typer af valghandlinger men det handler alt sammen bare om at finde de rette rammer for at gennemføre forslaget

så kommer til den anden del af beslutningsforslaget som tidligere har været diskuteret ved flere lejligheder her i salen det handler om hvorvidt man skal give mulighed for at borgere i en kommune kan forlange at der skal afholdes bindende kommunale folkeafstemninger lad det være sagt med det samme sådan en ordning kan der både være fordele og ulemper ved kommunestyret bygger som bekendt på det repræsentative demokrati ligesom det er tilfældet her på christiansborg hvor borgerne vælger repræsentanter til at træffe de løbende politiske beslutninger med den ordning som

i beslutningsforslaget indfører man endnu et element af direkte demokrati altså folkeafstemningen men man laver det endnu mere direkte på den måde at man giver borgerne mulighed for at få direkte indflydelse på hvilke emner der

nogle konsekvenser for det repræsentative demokrati som tingene er i dag kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen anmode om at et bestemt spørgsmål behandles i kommunalbestyrelsen og alle borgere kan rette henvendelse til et kommunalbestyrelsesmedlem som så kan vælge at sætte en konkret sag på

foreslåede ordning vil initiativet kunne overlades til en mindre gruppe vælgere som ikke nødvendigvis er repræsentative for vælgere i kommunen man kunne også forestille sig at ordningen ville blive præget af enkeltsager eller brugt til at lamme upopulære men nødvendige politiske beslutninger som kommunalbestyrelsen har

en anden overvejelse er selvfølgelig også hvilket ressourceforbrug den foreslåede ordning vil medføre hvis der bliver afholdt et meget stort antal kommunale folkeafstemninger kan

en betydelig byrde for den enkelte kommune det er regeringens holdning at ulemperne samlet set overskygger fordelene og regeringen kan derfor ikke støtte

dermed ikke sagt at det ikke er vigtigt at der bliver en større inddragelse af borgerne og at vi som politikere husker at lytte til de mennesker som har stemt på os og

her i salen og det vil jeg til enhver tid opfordre borgerne til at benytte sig af for at samle op her til sidst er konklusionen

men at regeringen er positiv over for den del af forslaget der handler om at give kommunalbestyrelserne mulighed for

jeg nævnte tidligere er der nogle rammer som vi skal have på plads når de nærmere regler om ordningen skal udformes og regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag om bindende kommunale folkeafstemninger udskrevet af kommunalbestyrelsen i næste folketingssamling vi vil få rig lejlighed til at drøfte den konkrete model både med forslagsstillerne

vi er så lidt kede af at ministeren og regeringen ikke kan støtte den anden del af det forslag

lidt en metaltræthed inden inden for

det almindelige etablerede demokrati

partierne mister mister medlemmer fordi borgerne gerne vil have medindflydelse men vil have det her og nu

ministeren ikke tillid til at borgerne ude lokalt også gerne vil det bedste for

sprede ud over lovgivningen på alle områder

vi kunne have stor gavn af så kan der være metaltræthed i det politiske system

faktisk at det danske politiske system har en særlig robust karakter

har et politisk system med blandt andet en lav spærregrænse til folketinget der sørger for at nye strømninger i befolkningen hurtigere kan blive repræsenteret herinde jeg tror også det er en af årsagerne til

jeg sige at intentionerne

man gør det og jeg glæder mig til

at arbejde med det her forslag i udvalget

jeg har fulgt det kommunale selvstyre i danmark

altid fulgt den afgørelse som befolkningen

enig i ministerens lidt mere skeptiske tone

vi har et repræsentativt demokrati i danmark og

er jeg en stor tilhænger af

tilhænger af jeg ville frygte

byrådet skal have for øje nemlig hele kommunen altså at der er god service i hele kommunen

kommunalreformen har vi fået meget store kommuner

byråd at de skal tænke på hele kommunen og

det være enkeltsager måske enkelte geografiske sager

institutioner og andet som ville blive

et helhedssyn så derfor

kan vi ikke støtte forslaget vi siger tak for

skal være vejledende eller bindende folkeafstemninger vil vi meget

hvor vi gerne vil have at borgerne støtter op

folk derude ikke er politiske tværtimod de er rigtig meget politiske og vil rigtig

engagere sig de vil bare ikke have hele pakken som et parti indeholder men gerne deltage aktivt i demokratiet i forhold til nogle enkeltsager som de brænder for

ordføreren ikke at vi kunne få engageret endnu flere borgere også over til det frivillige hvis vi

social indsats der skal nyde fremme men hvad så med alt det andet som måske ikke

populært i enkeltsagshierarkiet skal det så ryge bagest i køen for

folk har stemt om det er det jeg kan frygte altså at enkeltsagerne tager for meget i forhold til den helhed som vi

følge grundlovens vedtægter og ikke må

gå ud over almindelige

i forhold til til de store ting

kunne godt tænke mig at vi turde åbne lidt mere op vi forlanger så meget af de frivillige men vi

i selve begrundelsen og bemærkningerne til forslaget

schweiziske demokratimodel jeg er mere tilhænger

det danske demokrati er

demokratiske engagement det vil man gøre

kommunalbestyrelser mulighed for

dels ved at give befolkningen mulighed for at få en sag til folkeafstemning en sag

behandlet i en kommunalbestyrelse men også emner sager der ikke har været til behandling i en

det første kommunalbestyrelsernes mulighed for inden for eksisterende rammer at lave vejledende

det kan være et argument for ikke at arbejde videre med det jeg anerkender også at det kan være et argument for

arbejde videre med det og få forædlet de rammer

derfor går venstre gerne ind i

videre forløb omkring første del af forslaget men har umiddelbart den holdning at rammerne er der i dag

befolkningen kan forlange at få et emne til folkeafstemning dette kan venstre ikke støtte demokrati hviler på folkeligt engagement men demokrati hviler altså også på politisk beslutningskraft hvor nogle

og det folkevalgte embede skal tage helheder og ikke enkeltsager demokrati hviler på engagement som man jo

uden at man mener at enkeltsagerne skal være styrende i form af

og alt muligt andet det med det demokratiske engagement

demokratisk beslutningskraft for man kan med en erfaring i et regionsråd en kommunalbestyrelse ja såmænd også i et folketing

var der heller ikke nogen der var for et alternativ

man kan sagtens forestille sig at et flertal af befolkningen var for placeringen af en politiskole i vestdanmark men ikke var for at den skulle placeres i den ene kommune fordi man ønskede den i en anden kommune derfor er demokratiet en

kommer til at hvile på at et flertal der ikke er enige om et alternativ men er enige om hvad de er imod kan være styrende for det kan der ske beslutninger i en kommunalbestyrelse som borgerne er imod ja kan de gøre noget ved det ja hvert fjerde år når der er valg på den baggrund er venstre villige til at gå ind i

det af ministeren på vegne af regeringen foreslåede videre forløb omkring første del og kan ikke støtte

jeg så vil opfordre både venstre som er i regering og

når vi nu skal have den her drøftelse af hvad der så skal ske i forhold til den første del af det at man måske også kiggede på at kommunerne forpligtede sig eller at det blev nemmere at lave ikkebindende

en analyse af hvorfor de ikke bliver brugt eller muligheden for

synes at det kunne være en være en debat

at en vejledende afstemning skal være bindende lige så vel som folkeafstemningerne i nitten firserne om eu havde det samme element i sig

gør opmærksom på at den første del af lovforslaget er meget tæt på de rammer der er i dag

man ikke har gjort brug af og

ligger til grund for det det er jeg

kan forædle borgerengagementet uden at gå på kompromis med evnen til at se helheder frem for enkeltsager i forhold til

med på begge elementer i forslaget vi kan godt støtte det i den form

blev ligesom sagt at det ville være undergravende

det ser vi helt anderledes

det vil jo tvinge en kommunalbestyrelse eller et flertal i en kommunalbestyrelse eller en borgmester

en sådan bindende folkeafstemning drevet frem af

dansk folkeparti jo selv op til at vi kan diskutere hvor stor en gruppe der skal være tale om og jeg tror vi er enige om

være en ret stor gruppe mennesker

sådan at man ikke får folkeafstemninger om hvad som helst hvert andet øjeblik og om meget små sager men man kan da sagtens

rundtomkring i landet er er mange lokalsamfund lokalsamfund og borgere der godt kunne tænke sig at

haft et instrument til for eksempel at forhindre en skolelukning med de

lokalsamfund når først skolen er lukket

der mange andre der flytter og så lukker butikkerne

i forhold til en følelse af at blive kørt over over jeg tror at

afspejler det at man rundt om i landet og især i det

efterladt på perronen mens det hele centrerer sig

det kan være én baggrund og der kan også være

lignende anledninger i de store byer og hvis man har en grundholdning om at man ikke er bange for at gå ud og møde borgerne hvis der er noget borgerne meget gerne vil have

man da hellere være glad for at borgerne kan få

et instrument jeg tror det er de færreste borgergrupper der vil tage det her i brug som det første de vil selvfølgelig starte med de sædvanlige midler man nu har i den demokratiske debat ude i kommunerne nemlig at indkalde til møder

alle de gode redskaber vi har i det danske demokrati og så er det nok først i en situation hvor det ikke virker

man ikke kan få politikerne tale at borgerne så siger nu må vi altså sætte det her arbejde i gang

i forhold til det kommunalpolitiske

to argumenter for at det her er nogle gode redskaber at indføre

det ene er den voldsomme centralisering

er sket i kraft af

til kommunalbestyrelsen

synes jeg det er helt fair at indføre muligheden for at borgerne kan tage

venstres ordfører siger

kan de jo bare vente til om fire år når der er kommunevalg

system i det kommunalpolitiske hvor man jo ikke har mulighed for at spørge vælgerne undervejs i den enkelte kommune for eksempel i

gerne vil fyre borgmesteren ikke fordi han har taget af kassen

fyre borgmesteren af politiske grunde det kan man ikke

om politikerlede det tror jeg faktisk ikke det her nødvendigvis løser for hvor kommer politikerleden fra

er at politikerne gør det modsatte af hvad de lovede i valgkampen og også her vil sådan

indsigelse at der er borgerhøringer og er masser af muligheder i det

at gøre opmærksom på ens synspunkter og alle der har oplevet

demokratiske muligheder man i dag har for at gøre opmærksom på sit synspunkt jeg siger det lidt i forlængelse af udsagnet om

muligheder for at fortælle en kommunalbestyrelse hvad man mener

heldigvis lever vi da i et samfund hvor borgerne i stor udstrækning benytter sig af det men de oplever altså også mange gange at det

ikke se andet end at det må være helt fair at give borgerne en jeg vil

sige slags nødbremse i forhold til

denne form for demokrati både har fordele

ulemper det har vi jo allerede hørt her i debatten

man diskutere om det er mere demokratisk at overlade beslutningerne direkte til borgerne

forslagsstillerne her foreslår at lade kommunalbestyrelsen udskrive bindende lokale folkeafstemninger og give borgerne mulighed for gennem underskriftindsamlinger at forlange en konkret folkeafstemning her synes jeg vi er inde

synes også jeg hørte df selv nævne det er i en situation hvor man ikke vil købe hele pakken det var sådan det blev udtrykt så risikerer vi jo netop at man selektivt går ind og siger

økonomisk art at der er nogle penge der ikke rækker fordi nogle af selektive grunde går ind i enkeltsager der synes jeg faktisk at

vi så er ved det med engagementet som jo er drønvigtigt i et demokrati synes jeg også vi skal være opmærksomme på at danmark

er det land der har allerflest brugerbestyrelser lokalråd hvad ved jeg altså steder man kan gå ind og få en indflydelse

jo lynhurtigt kan etablere en

er rigtige vedtægter men som kan give et politisk tryk

har nogle også været inde på at

når man kan gøre det her i folketinget hvorfor kan man så

vi skal være opmærksomme på at det jo altid er meget sådan principielle ting når vi lægger noget ud her i folketinget og der er en meget lang debat

en meget omkostningsfyldt debat med en masse presse på

man ikke altid kan sikre sig

en folkestemning omkring en sag som måske ikke

måske har den ikke den substans der skal til men man kommer

noget jeg ser som et faremoment hvis man lægger alt ud og også lader borgere selv vælge temaet

der er rigtig mange spændende tanker i forslaget og som ministeren også har været inde på kigger vi jo meget gerne på muligheder for mere bindende kommunale

folkeafstemninger så den del af forslaget vil vi gerne arbejde videre med

sådan noget jeg tror faktisk at borgerne ude i kommunerne er ret interesserede i at deres kommune drives så godt som muligt for alle parter jeg tror også på at man gerne vil det bedste for sin kommune og jeg deler simpelt hen ikke ordførerens skepsis om at man vil

udmærket klar over at hvis der bliver brugt penge ét sted

skal de tages et andet sted så er er ordføreren

bange for at borgerne vil

forslag til folketingsbeslutning om bindende kommunale afstemninger lad mig som udgangspunkt sige at det er et rigtig godt forslag synes vi fra fra df

borgernes lokale engagement

kan blive hørt deroppe jeg skruer lidt op

vi vil gerne fremme borgernes lokale engagement ligesom

flere elementer i det her beslutningsforslag som minder om det samme som vi fremsatte

helt konkret betyder forslaget jo at borgernes muligheder for at ytre sig for at blive hørt for at fremsætte en dagsorden og for at udvide en debat

bliver styrket og det synes vi er nødvendige redskaber i forhold til demokrati

få det til at se ud i vores gode samfund

fordrer også at vi har endnu mere borgerinddragelse endnu mere dialog

vi får brudt murene ned her på på christiansborg og vi gør det også ude kommunalt

centralisering der har været efter kommunalreformen

er et forslag som er inspireret fra schweiziske

hvor vi var inspireret af finske konstruktioner i forhold til det nationale forslag

det er rigtig fint at vi går ud og søger inspiration

beslutningsforslag og lovgivning så som sagt synes vi

for enkeltsager at vi løber efter noget populisme og

og spørgsmål at stille derudover

skriver i selv i bemærkningerne til forslaget at for at undgå at partierne sætter sig på borgernes

kan det desuden overvejes at der forud for et

man skal operere uafhængigt af partierne men man er som politiker dog ikke forhindret

eller være med i komiteen og hjælpe

med indsamling af underskrifter og der kan man måske også have en bekymring for at det så bare bliver et forlænget

redskab fra en politikers side til at køre sit partiprogram

tale lidt om

det har givet os i radikale venstre anledning til at have en god og interessant dialog med vores byrådsmedlemmer og

for os i den radikale folketingsgruppe så ikke bare tak til df men

også her fra folketingets talerstol til de radikale byrødder som har deltaget i debatten

syn på demokrati baserer sig på at demokrati ikke bare handler om en afstemning hvor et flertal stemmer mindretallet

demokrati også dialog og samtale hvor man gennem en proces i et parlament

byråd eller udvalg får hørt flest mulige synspunkter

den måde som vi ser det ender med den bedste beslutning

flest i befolkningen kan stå inde for en folkeafstemning om et konkret emne vil måske kunne samle en og halvtreds procent af befolkningen men måske kunne man via en proces i et byråd eller

eller måske endda hundrede procent altså hele befolkningen vi tror at vi via vores repræsentative demokrati som det hedder ender med beslutninger som favner meget bredere i i befolkningen end

ved en simpel folkeafstemning vi tror at flere mennesker bliver hørt folkeafstemninger giver heller ikke mindretalsbeskyttelse

en situation tilbage i starten af nitten hundrede tallet ville mændene i danmark via en folkeafstemning

få lov at stemme hvis vi ser på et land som schweiz

fik kvinder først stemmeret i nitten en og halvfjerds det er trods alt mange år senere end i danmark selv om det jo også tog henved halvfjerds år fra vi fik en grundlov til kvinderne

lov at stemme med ved folkeafstemninger bliver mindretal kørt over men ved en proces i et byråd eller et parlament kan mindretallene blive hørt og have mulighed for at få indflydelse på flertallets beslutning vi synes også at byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer og i øvrigt også folketingsmedlemmer skal stå til ansvar for deres handlinger det skal ikke være sådan at man kan løbe fra ansvaret for

vi mener også at det gavner valgdeltagelsen og

have en demokratiform som vi har i dag

vi synes vi skal diskutere hvordan borgerne kan blive hørt mere og bedre vi vil gerne være med til at borgere ligesom vi har valgt at gøre her i folketinget

mulighed for at sætte en sag på dagsordenen i et byråd eller et

andre ideer som kan give borgerne mulighed for

behandlet i et byråd eller et regionsråd som vi godt kunne være med til men forslaget her kan vi

i at det burde man lave om sådan at at der bliver

bedre sammenhæng mellem hvor mange stemmer man

så hvor mange pladser man får i

arrangement i skanderborg hvor jeg sammen med andre politikere deltog i et panel på en skala fra en til ti fik det danske demokrati rigtig høje karakterer og med rette synes jeg borgere har gode muligheder for at komme i dialog med politikere

folketinget og det er

som entydigt vælger de repræsentanter som skal varetage vores interesser til gengæld tror jeg at vi skal blive bedre til at reklamere for de gode muligheder det betyder ikke at vi ikke kan forbedre den demokratiske dialog med borgerne rundtom i landet har sfs byrådspolitikere eksempelvis foreslået at borgere skal have mulighed for at

forslag som kan behandles i kommunalbestyrelsen

endnu ikke haft succes med forslaget

det giver mest mening at det er de lokale repræsentanter som tager en drøftelse af om vi skal eksperimentere med mere borgerdemokrati

til behandling i kommunalbestyrelsen forslag om at visse temaer kan udløse lokale folkeafstemninger eller om det er et forslag om flere møder hvor borgere og politikere kan komme i dialog med hinanden sådan som det ofte er tilfældet i mange kommuner sf mener derfor heller ikke at det giver mening at vi skal regulere det lokale demokrati med flere regler

for det lokale demokrati og lokale eksperimenter tilpasset

ændre lovgivningen således at kommunalbestyrelser kan udskrive bindende folkeafstemninger

og derudover ønsker man også at pålægge kommunalbestyrelserne at udskrive en folkeafstemning hvis mindst ti procent af de stemmeberettigede ønsker det

forskellige sammenhænge fra konservativ side har vi stor sympati for intentionerne i forslaget som jo er

øge borgernes engagement i den lokalpolitiske dagsorden vores lokaldemokrati er vigtigt og det

vi kan bakke op om at kommunalbestyrelserne får beføjelser til at udskrive bindende folkeafstemninger

for at udskrive en vejledende folkeafstemning og så efterfølgende vælge at følge resultatet af den afstemning hvis man ønsker

mulighed for det så den del kan vi bakke op om så langt så godt

ti procent af borgerne skal kunne kræve en folkeafstemning som reglerne er i dag

at hvis vi får tilstrækkelig mange underskrifter

det er den rigtige vej at gå at gøre den bindende

mange situationer hvor det vil vanskeliggøre en helhedsorienteret kommunal strategi hvis man kan vælge enkeltelementer

en situation hvor man har behov for at lave nogle upopulære beslutninger for at tilvejebringe noget finansiering fordi man gerne

andre dele af kommunen så risikerer man at den finansieringskilde som man har brugt for at udvikle en

efterfølgende kan omgøres ved en folkeafstemning

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi sikrer en god borgerinddragelse i lokalpolitik

også mange muligheder for i dag det er blevet nævnt af de foregående ordførere der er mange der gør det på de sociale medier der er høringer når man har nogle kommunalpolitiske forslag og der er borgermøder

måske også kan gå en anden vej for at sikre øget inddragelse af borgere jeg tror på at øget frihed til kommunerne kan være en del af svaret således at kommunerne og kommunalbestyrelserne får bedre mulighed for at sætte en lokalpolitisk dagsorden og lave en fokuseret indsats for lokalområderne det tror jeg godt kunne føre til en øget interesse for kommunalpolitik derudover har regeringen jo også afsat midler til en oplysningskampagne i forbindelse med det kommende kommunalvalg det havde vi en debat om i salen her for ikke så længe siden

vi fra konservativ side kan støtte intentionerne om at styrke det lokale demokrati

dem kommer vi så ikke ind på nu men vi har jo også til slut

vores beslutningsforslag skrevet at det vigtigste

de der tekniske spørgsmål der så kunne have

vi mener at det er vigtigt at se på demokratiet

kan vi gøre for at få folk til at deltage mere aktivt i det demokratiske arbejde

i kommunerne hvor den politiske beslutning er tæt på borgerne og de politiske beslutninger ofte har en mærkbar betydning for den enkeltes dagligdag vi mener at tiden er moden

at vi giver vores folkestyre en vitaminindsprøjtning ved at inddrage borgerne mere det repræsentative demokrati er begyndt at vise træthedstegn ifølge ugebrevet a4 udtrykker halvdelen af vælgerne politikerlede samtidig ser vi at partiernes samlede samlede medlemstal er faldende man skulle så tro at det var udtryk for at folk ikke interesserer sig for politik men målingerne viser det modsatte vælgerne slutter op om det repræsentative demokrati men de vil også gerne selv have indflydelse de vil ikke nøjes med at stemme hvert fjerde år og skulle forholde sig til et enkelt partis partiprogram folk vil have lov til at stemme fra sag til sag i stedet for at vælge hele pakken

har tillid til at borgerne både vil og kan træffe kvalificerede beslutninger folkeafstemninger svækker ikke det repræsentative demokrati det styrker det fordi det inddrager borgerne og giver en mulighed for at korrigere en beslutning taget af politikerne dansk folkeparti har som det er sagt før

jo at vi nu skal gennemføre de to punkter der er det ene er som før sagt at et flertal i en kommunalbestyrelse

udskrive en afstemning og at borgerne også med forskellige muligheder kan påtvinge en bestyrelse at gøre det

for beslutningsforslaget som det ligger her

at vi i den nye samling kan tage debatten op der vil jeg så også gerne henlede

modstand mod det i det

vi kunne i hvert fald også godt tænke os at komme ind i drøftelserne om at folkeafstemninger blev brugt lidt mere kommunalt at de så ikke er bindende

må vi så leve med men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning så

fordi færgerne udgør selve livslinjen for beboerne på de mange øer som er afhængige af færgedriften

til og fra skole eller arbejde eller gælder om at få fragtet varer til den lokale købmand

de seneste år er der fra statslig side etableret tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring og godstransport og allerede nu kan vi se at der er sket

og sikre velfungerende helårssamfund så øerne også kan opleve udvikling og vækst

det glæder jeg mig over og det havde vi jo fornøjelsen af at glæde os sammen over

for nylig da vi førstebehandlede forslaget om at indføre landevejsprincippet hele året på nær i sommerferien i beslutningsforslaget her er det anført at det for den enkelte færgerute kan være økonomisk fordelagtigt

at gå over til el alt andet lige skulle det være med til at skabe et grundlag for at kommunerne kan sænke færgetaksterne yderligere og det er jo godt men regeringen kan alligevel af flere gode grunde ikke støtte beslutningsforslaget regeringens udgangspunkt er nemlig at

enkelte kommune der er ansvarlig for at organisere færgedriften ud fra de lokale forhold og de lokale forhold er jo netop vidt forskellige

at kommunerne selv er i stand til at foretage en vurdering af hvornår det økonomisk vil være mest ansvarligt at vælge en elfærge frem for en anden færge derfor er det heller ikke nødvendigt at staten som anført i forslagets punkt en skulle belønne eller straffe dette valg ved kun at støtte billetprisreduktioner når valget falder på en elfærge

set heller ikke hensigten med de statslige tilskud at det handler om

elfærge eller ej der er tale om at lave billige billetter med det sigte at sørge for at få vækst og fremgang på øerne og få en ligestilling mellem dem

transport kommunerne arbejder da også allerede med projekter der handler om hel eller delvis eldrift på færgeområdet danmarks første elfærge er allerede ved at blive bygget det giver nye erfaringer som andre også kan nyde godt af i fremtiden desuden arbejdes der i regi af færgesekretariatet med en model for en fleksibel færge

formentlig blive til et forslag om en egentlig standardfærge som kan tilpasses lokale forhold færgesekretariatets arbejde kan således bidrage til et godt beslutningsgrundlag i de enkelte kommuner så de ikke hver især skal starte fra bunden forslaget her synes i øvrigt at bygge på en antagelse om at en stor del af de kommunale færger står over for at skulle udskiftes

færgeinvesteringer på vej under alle omstændigheder ligger ansvaret for at træffe beslutningen om investeringer i kommunerne og det mener jeg at vi gør klogt i at fastholde derfor vil jeg også understrege

er planer om at afsætte statslige midler til udskiftning af eksisterende færger i kommunerne som forslagets punkt to lægger op til jeg vil i den sammenhæng gerne indskyde at jeg på det seneste har hørt tanker om potentialerne i et stærkere kommunalt samarbejde på færgeområdet og det lyder jo spændende for kommunerne har netop mulighed for at gå sammen i for eksempel fælleskommunale færgeselskaber det kan jo give et stærkere afsæt for at overveje nye løsninger som eksempelvis elfærger

at der kan komme en ny teknologi når tiden er den rette men i regeringen er vi trygge ved at kommunerne

en udvikling og måske oven i købet skubbe en udvikling i gang

hvilken retning vi skal udvikle os

at bestemme om kommunerne skal vælge elfærger frem for andre færger det

set den korte version af den lange tale jeg lige har holdt

på kort sigt kan beregne sig frem til den økonomiske bundlinje men her synes jeg da igen at det kunne være lidt interessant hvis vi havde en regering der turde stille sig i spidsen for en udvikling

få den miljømæssige bundlinje til at gå bedre op ikke bare

ved at vi kunne komme af med dieseldrevne færger men også

på det marked der er helt uanet i årene fremover hvor masser af europæiske ruter

de der debatter være irrelevante tager ministeren ansvaret for at

sørger for at overlevere en planet til vores børn og børnebørn og i så fald hvorfor er det at ministeren ikke vil se på det miljømæssigt ansvarlige i forhold til vores

at vi vil bestemme hvilke færger kommunerne skal investere

vi er klogere end dem når jeg kom med min hyldest til kapitalismen som spørgeren

det er fordi kapitalismen er godt for meget herunder

kan påvirke hvad det er der sker

uvilje mod ligesom at gå ind og anvende statslige midler hvor man lader det være overladt til kommunerne er ministeren opmærksom på at der jo tidligere har været afsat

også i regi af nogle af de partier som i dag indgår i regeringen det er jo en færgepulje der er løbet tør om jeg så må sige der er ikke flere penge i den og det er ved at være flere år siden der var det men det var netop for at få udskiftet nogle færger rundtomkring fordi

produkt

ikke et ønske om at pålægge kommunerne så kan man komme med sine ønsker om det men det ændrer sådan set ikke min holdning til om det er en god idé det

tager sigte på at være med til at sikre den udvikling som som er den bedste og den mest bæredygtige for vores miljø og klima og det er jo rigtigt at det er en politisk beslutning om man ønsker det

fremtidens elteknologi

brændstof til eldrift

færger det er rigtig fint at få lejlighed til at diskutere det og

en diskussion som har nogle spændende perspektiver både

til klimakampen men også i forhold til en bedre luftkvalitet og dermed er

sundhedsgevinster i det det ville også

være med til at sætte kursen for fremtidens færgefart eller måske endda som

skabe et forretningseventyr mens vi gør noget godt for for klimaet og miljøet eldrevne færger er jo langt bedre for både vores miljø og vores klima og derfor

fremtiden det er jo fordi

af olieproducerende lande i mellemøsten heldigvis er der jo allerede rigtig rigtig mange gode

vejen også på det her område i går var der eksempelvis en stor artikel i

elfærgedrift der stod i artiklen

ved at sejle over øresund med verdens største elfærge el er i stigende grad fremtiden på de kortere overfarter i danske farvande artiklen fortsætter på den baggrund kommer vi til at reducere vores emissioner med cirka halvtreds

men også af mange andre kilder at elfærger vinder kraftigt frem også på andre ruter eksempelvis på den meget benyttede rute rødby puttgarden

gedser rostock allerede indsat hybridfærger der udnytter en del af kraften fra

med at bygge en ren elfærge som omkring årsskiftet ventes indsat på overfarten mellem søby på ærø og fynshav på als på samme måde er man på en lang række danske

i disse år begyndt at gå hybridvejen herunder på venøfærgen i limfjorden og

ud for nordvestsjælland så vi viser altså allerede vejen i danmark med

en række positive fremskridt på det her

rette ryggen og måske også trutte i i færgehornet vi er faktisk foran inden for en teknologi som har nogle

potentialer

vi er ambitiøse nok kan man gøre det endnu grønnere kan man gøre det

kan kan gå videre man bør så også når man kigger på det her forslag være opmærksom på at det

et forslag som er gratis og derfor

i forhold til økonomien i det jeg noterer mig også at

udtaler at den grønne færgeomlægning bør foregå på

intentioner med det her forslag om at fremme brugen af færger

om få år kan se endnu flere

at det kommer dansk folkeparti ikke til at støtte der er tre elementer i

det her med at gøre tilskuddet landevejsprincippet afhængigt af om det er konventionelle færger eller elfærger

ikke hele tankegangen bag ved

give tilskud til færgebilletter

hen for at styrke erhvervet på småøerne styrke turismen og det skal da ikke være afhængigt af om det er en elfærge eller

der rigtig mange steder hvor jeg godt kunne gøre større glæde tror jeg og måske også skabe større

endelig

er der det her med at vi sådan skulle gøre os til dommer over hvornår kommuner og andre færgeselskaber skal udskifte deres færger

rentabilitet når man skal nyanskaffe en færge jeg er sikker på at der

når den rigtige teknologi er der der bliver bygget noget

med elfærger og jeg tror der er noget fremtid og noget musik i det her med elfærger men lad dog nu markedet regulere det for den dag det er rentabelt for kommunerne at skifte de gamle

være en dårlig kommune eller et dårligt færgeselskab der ikke

konkluderer at syv ud af ti færger ville blive mere miljørigtige jeg går da ud fra at det er ti ud af ti hvis man skifter til elfærger men

som det ligger her men vi

i øvrigt gerne takke sf for at rejse debatten for den er meget relevant

er ingen tvivl om at i fremtiden vil vi også se den her teknologi vi er bare ikke så meget

for måske at være fødselshjælper eller understøtte

svært ved at klare sig i forhold til at skrabe jobs til sig men her kunne der jo være et eksempel på at hvis vi er med til at understøtte en efterspørgsel efter et produkt i den her situation elfærger så kan det netop gøre at danmark kommer i front og

med til at skabe en masse jobs lige fra ingeniører til smede svejsere og ufaglærte fra transportbranchen og til hk personale ansat på værfterne

driftigt foretagende på en af vores mindre øer og det er godt men det skal jo

måske giver tilskud til en eller anden bestemt færgeform som nu lige

men det er jo fuldt kommercielt det gør man uden statslige penge og derfor

det slid der er på jordkloden

partikler ud så befolkningen bliver syge

andre bundlinjer end den snævert kommunaløkonomiske

og deres rapport melder at syv ud af ti færger er mere profitable som elektriske færger

procent elektrisk men jeg

siger jeg ved at dfs ordfører er meget interesseret i at danmark får styrket vores kloge hænder kloge hoveder inden for alle erhverv

her ikke en god anledning til at

få sat gang i i den udvikling at vi

vi har et et uddannelsessystem hvor man kan få

den del er vi med på men vi tror ikke det rykker noget at vi begynder at understøtte med

det markedet er nødt til at gøre når jeg siger marked

kommuner producenter og investorer og så igen

jeg tror ordføreren sagde man skulle bede virksomhederne om at gå efter en bestemt teknologi det minder mig om om noget i østeuropa for mange år siden som man må sige de i hvert fald ikke lykkedes med

med statslige midler forslaget tager

gå ind med driftsmidler til værftet det tager sigte på at skaffe en udvikling

selektiv betragtning at man ikke skal understøtte en udvikling på vores øer med statslige midler det er set det vi gør når vi giver tilskud til nedsættelse af færgetakster så er det jo statslige midler fordi vi ønsker at fremme bosætning og turisme og så videre på vores øer når vi udflytter statslige arbejdspladser og bruger fire hundrede million

er det jo også statslige midler fordi vi ønsker

vi har en økortordning og jeg kunne nævne rigtig mange forskellige ordninger

anholt læsø det ville være komplet umuligt så der går man ind og understøtter men det er

end at man går ind samlet set og laver en statspulje der skal understøtte lige nøjagtig elfærger hvorfor ikke brintfærger

hele tiden det er jo fint og jeg tror også

men der er masser af andre teknologier man så også burde gå ind og understøtte med statslige midler og det er

med arbejdspladser rundtomkring i vores udkantsområder

af vores allermest udprægede udkantsområder nemlig vores små øer blandt andet

skal til at erstatte nogle af de små øfærger og

man selvfølgelig gøre det og det er det jeg mener med

alle på sinde altså at vi fortsætter den grønne omstilling også inden for transporten i venstre har vi den tilgang at vi skal i en grøn retning men vi skal ikke løfte den grønne fane højere end at benene kan nå jorden og det er det det

for de socialistiske partier

nogle bestemte ting nogle bestemte teknologier vil man forcere med skatteydernes penge og så går det galt

er i front men måske flere kilometer foran alle de andre

det bliver dyrt for landet og det er det her jo også et eksempel på

god fremtid men jeg må slå fast at det med

den offentlige sektor og derfor skal vi ikke sidde her i folketinget og og blande os i ting

som ikke er vores ansvar det er kommunernes opgave og jeg synes faktisk at rigtig mange kommuner påtager sig opgaven eksempelvis samsø som er i fuld gang med at implementere en

og det skal vi da lade blomstre andre steder ærø er i gang med at få bygget sin første elfærge

færgesekretariatet det er også meget positivt i

gang med at få udviklet den her fleksible færge

på kort og mellemlang sigt inden man går over til ren el når batterierne engang bliver endnu mere effektive så ja

en teknologineutral tilgang jeg tror det var herre roger matthisen der sagde at nu har vi haft en debat om kønsneutralitet og jeg gerne over i teknologineutralitet når det gælder den grønne transport

og det er der også inden for færger el er jo en af dem

også hybrid som nogle går i gang med

der betyder flydende naturgas man må ikke tale engelsk her

nogle store biogasanlæg drevet af husdyrgødning så vi gør grum gylle til grønt guld ved hjælp af færgerne i fremtiden der er masser af teknologiske muligheder der bobler løs derude og derfor skal vi selvfølgelig ikke lægge os fast på en bestemt teknologi og så bruge masser af skattekroner på det

er det normalt en god idé at have en passende afskrivningsperiode ellers bliver det rigtig dyrt økonomisk for samfundet

vold imod når man bare sådan siger at nu skal vi forcere det her igennem nu skal vi have elfærger og så væk med det der måtte sejle

selv om det måske er købt for bare fem år siden skal det bare ud eller sælges til højestbydende

andet sted i verden det er derfor

når man forcerer en udvikling og oven i købet lægger sig fast på en bestemt teknologi

det er et velment forslag og jeg er taknemlig for at vi får debatten endnu en gang om den grønne transport

tempo jeg er også overbevist om at bare

rigtig mange grønne færger i danmark til øerne og de færger vil have rigtig travlt for vi har jo sammen været med til at nedsætte billetpriserne netop for at styrke erhvervsliv og turisme på øerne noget som er meget vigtigt så fremtidens grønne øfærger

netop ikke kan reducere det her til et spørgsmål om et kommunalt regnskab for hvordan er det lige

indregner alle de andre omkostninger der er forbundet med det derfor er det selvfølgelig et anliggende som vi som stat skal tage stilling til og gøre det attraktivt for kommunerne at gå i en bestemt

herre kristian pihl lorentzen har ideen om at færger der er fem år gamle skulle udskiftes det vi lægger op til er jo en indfasning i en aftale med kommunerne hvor man kan se at når det er rentabelt når det er passende

er selvfølgelig at den samlede miljøpolitik er et nationalt ansvar og det er jo også derfor

på et tidspunkt inden alt for længe kommer med en plan for hvordan

når de grønne mål i to tredive herunder inden for transporten og der skal transporten selvfølgelig yde sit bidrag og så finder vi de virkemidler men det jeg glæder mig over

på at man er i fuld gang så vi behøver ikke sådan at forcere en udvikling og jeg er sikker på at

også præg af at man er sådan lidt utålmodig man kunne godt tænke sig at danmark var en kilometer foran og der siger vi andre så at vi er tilfredse med at vi kun er i front

især er det her med at man synes at vi skal være mere åbne over for andre teknologier og man kan være bange for at det bliver for kort en tidsfrist så der vil jeg spørge

hvis nu vi laver et beslutningsforslag der åbner op for at man ligestiller andre typer teknologier når de er modne til at blive taget i brug og at vi laver en længere indfasningsperiode er venstre så med på at vi griber den her kæmpechance for både at gøre noget for miljøet

rundtomkring og hvorfor skal vi så absolut drive dem og piske løs her fra statsligt niveau når de er i fuld gang

derfor skal vi vente på den nationale strategi for hvordan vi indfører en mere grøn transport og så må vi se hvad der skal til af virkemidler

står på spil med de her øfærger specielt ikke når de er langt mere grønne end de var for halvtreds år siden jeg kan huske

jeg egentlig håber at alle partierne vil være miljøbevidste omkring hvad

at tage den uddannelse på og hvis ikke vi efterlader den i en ordentlig stand

vi snakker om at vi står over for nogle miljøudfordringer der er så presserende at vi er nødt til at tage nogle bevidste valg

et beslutningsforslag som ikke siger at vi skal sælge en færge der er to tre eller fem år gammel men men at vi skal lægge en strategi for de her færger lige så snart det er rentabelt og miljømæssigt

vil bruge masser af penge på at forcere nogle elfærger til nogle økommuner som i grunden er i fuld gang og i de kommuner der ikke er i gang er man i fuld gang med overvejelserne så det er som om man er meget utålmodig jeg er sikker på at det er i bedste mening det er ikke i et anfald af frådende ondskab

men det er som om man er så utålmodig at

plads til at kommunerne selv kan komme ud over rampen hvad mange af dem jo har stor lyst til i takt med

så det er jo ikke kun fordi det er det her ene lille element vi gerne vil ind og skrue på vi ser jo også gerne at vi afgiftsfritager

en langsigtet strategi og siger at regeringen har en

man været med til at lave en aftale om

er et lille land så det kan egentlig være lige meget

den størrelse vi nu har og med den indflydelse

vi indgår da samtidig i internationale aftaler parisaftalen

er regeringens strategi for fortrængning af fossile brændstoffer

rampen men det kræver altså lige at vi får lavet en strategi for hvordan fordelingen skal være mellem boliger bønder og biler det er jo de tre

og vi skal gøre det på en måde så vores samfund ikke bliver fattigere af at vi skal i en grøn retning men at vi faktisk gør det på en måde

vi bliver rigere af det blandt andet fordi der kan skabes nogle arbejdspladser der er med til at producere de her grønne løsninger så jeg tror

ikke at vi står så langt fra hinanden det eneste der skiller os ad er måske at venstrefløjen er en lille smule mere utålmodig

komme ud over rampen med det her uanset hvad det koster skatteyderne

foretage en grøn omstilling vindmøllerne er jo det allerbedste eksempel

elfærger især hvis de er opladet via vindmøllestrøm

partikeludledningen i vores havne de havne som bliver anløbet rundtomkring

vil være til gavn for både passagerer og

og det vil være med til at bringe danmark i front lige nøjagtig på det

område der hedder udvikling af eltransport i det her tilfælde

og det vil jo især være på mindre værfter rundtomkring

netop i vores vandkantsområde hvor skulle det ellers være søby værft er allerede nævnt som et rigtig godt eksempel

også nævne værftet i hvide sande og

grønne omstilling faktisk ikke ligger regeringen så meget på sinde jo

ord men ikke i praktisk handling vi har set det

i spørgsmålet om elbiler hvor elbilsalget jo er sat fuldstændig i stå jeg ved godt man lige har lavet en lappeløsning

har så samtidig set registreringsafgiften

blive nedsat for de allerdyreste største og mest benzinslugende biler altså det er det modsatte af det man siger at man gerne vil

det lader til at ministeren åbenbart ikke anerkender

skal jeg selvfølgelig passe på at jeg ikke

at markedet indimellem skal have hjælp eller skal vi sige at markedet skal reguleres hvis man politisk ønsker

som vi har set det med vindmøller og som vi sådan set har set

sfs forslag er ganske fornuftigt det skubber

også fremgår af beslutningsforslaget altså man skubber til den grønne omstilling man skubber til det at skabe arbejdspladser og vækst i vandkanten det er jo det helt store plusord når man kigger på alle vækstplanerne og i det til debatten

et danmark i balance så det skaber altså

en udvikling i vandkanten i det her tilfælde vil

det lille hjørne der hedder at færgesekretariatets udvikling af en standardfærge til brug

hvis man omstiller til elfærger så jeg synes at det er ærgerligt at ministeren er så markedsfikseret at han ikke kan se at det indimellem

være nødvendigt eller at det

handler om om vi vil have den grønne udvikling som i sidste ende skal sikre den her klode den består i øjeblikket i at udvikle elbiler og at elbilerne bliver tilgængelige

den består også i at udvikle elfærger den består af en lang række ting vi er langt foran

vindmøllestrøm osv så det er først og derfor det er ikke af hensyn til at nogle skal køre i den ene slags bil eller den

slags bil en dyr bil eller en billig bil det er først og

noget af al den her vindmøllestrøm som vi jo forærer væk om natten og

til at lave brint som så kunne blive brændselscelle

det synes jeg da er en lidt klogere teknologi

fornuftigt at få sat noget elektrolyse i gang rundtomkring og få nogle brændselsceller og så videre

det er rigtig rigtig fornuftigt så det er ikke et enten eller jeg siger bare at batteriteknologien umiddelbart så langt udviklet nu at den er anvendelig både i biler og i færger og brintteknologien bliver

anvendelig inden for en forholdsvis kort årrække i forhold til både biler og færger men

velgennemtænkt forslag

er det er trods alt et

eller en vurdering af om en omlægning er økonomisk ansvarlig

man skal undersøge og man skal genforhandle nogle eksisterende kontrakter og

synes jeg at at forslaget er godt og at den retning der er i forslaget

også hen ad vejen kan understøtte med statsmidler er

som absolut allermest at sige frem for at få et tilskud til at købe en ny færge her og nu

hoppet på at lægge sig fast på en bestemt teknologi for

og det synes jeg selv er meget spændende for eksempel i togdriften og det kunne også være i færgedriften

vindmøllerne snurre om natten og producere strøm så hvorfor hvorfor er det lige at man vil lægge sig fast på en bestemt teknologi her hvorfor er det kun elfærger

fair nok især hvis man peger på hvor pengene skal

nødvendigvis skal støtte el

vi ser det allertydeligst inden for hele elbilmarkedet

og støtter op om om den udvikling så

markedet kan klare det selv hen ad vejen det er nu den opfattelse jeg har

der er mange teknologier

sagtens lave de der scrubbere og andre former for rensningsteknologier og anvende brændstof som er

det der med andre teknologier

ikke ret mange uger siden havde vi den samme diskussion om elbusser og vi har også hørt at diskussionen her har ført til at vi har diskuteret elbiler altså teslaer og når jeg nævner det

give staten en meget kraftig rolle mens andre argumenterer for at det må være den bedste og den billigste teknologi der skal nyde fremme på mere markedsmæssige vilkår det er jo egentlig det hele diskussionen består i det er ikke så meget hvilke mål vi skal nå men selvfølgelig mere i hvilken grad vi kan blive enige om midlerne

i hvert fald i liberal alliance utrolig svært ved at se

det skulle være en fornuftig debat at vi herinde skal kloge os på hvordan man bliver mest miljørigtig jeg har selv været formand for miljøudvalget i min kommune i rigtig mange år og jeg hørte før herre karsten hønge nærmest være inde på at der ikke bliver ført miljøpolitik i kommunerne og noget staten tog sig af jeg skal hilse og sige at der bliver brugt rigtig meget tid på at diskutere

derfor synes jeg også det er en smule absurd at vi skal bruge så meget tid på

den slags ting herinde når vi jo har et lokalt demokrati som tager sig af det og som herre kristian pihl lorentzen har nævnt rigtig mange gange hvorfor i alverden skulle man være mere miljørigtig herinde end man er derude i kommunerne man kan jo sige at det er ude i kommunerne man får osen i hovedet hvis man kan udtrykke det på den måde så debatten herinde er mere blevet sådan et heppekor om hvem der kan kræve mest for

man ligesom det bedste menneske så

åh man bliver så træt det

i energidebatten hvem

som skal transportere os rundt mellem de danske øer der er ikke så meget nyt under solen det afgørende for os er at vi selvfølgelig skal lade de mennesker træffe den her slags afgørelser så det passer ind

mindre klogt at gøre noget på et bestemt tidspunkt det er jo netop det der gør det lokale selvstyre så mangfoldigt nemlig at man kan gøre det mest fornuftige og ikke bare det der måske mere ideologisk fremtræder som det mest ræsonnable vi har tillid til det lokale selvstyre vi har tillid til de lokale færgeselskaber vi kan jo se man

i fuld gang med at gøre det man vil gøre noget mere af jeg tror også den socialdemokratiske ordfører sagde

har vi så debatten for så klarer de det jo rigtig godt derude

dem den tillid ude lokalt og så håber jeg ikke

vil mest inden for et lille specifikt område

at forholde sig til at for det første består en strategi jo netop af mange små elementer som tilsammen udgør en seriøs indsats over for miljøet

at lave en national strategi for hvordan vi får nedsat udslippet

at vi giver store økonomiske tilskud til færgedriften og

kun rimeligt hvis vi vil i en bestemt retning at vi så understøtter efterspørgslen efter bestemte produkter som bringer danmark i en

af pso afgiften fordi det gav en god driftsøkonomi

er jo rigtig mange midler man kan diskutere og vi er bare ikke der hvor vi tror at vi skal hamre på folk herindefra for

en grundlæggende forskel til de røde partier

forslag til folketingsbeslutning om fremme af

vi har for mange snakke om klima her

med den situation vi har på kloden i dag have for mange snakke om

så er

samfund mindre stat

det betyder ikke at vi skal liberalisere hele tiden det betyder at vi skal have en retning hvor vi prioriterer at inddrage borgerne og sørger for at samfundet kommer til at fylde

at vi tager vores demokratiske autoritet til os og udvikler

det vi gerne vil have det det er det vi taler om her

har tillid til at markedet nok skal styre om vi omstiller

skal også pege tilbage mod os politikere borgerne skal have tillid til at der bliver valgt nogle fornuftige strategier for vores land

og i dag snakker vi om elfærger så for mig at se

at vi selvfølgelig ved at vi har en retning der er klar det handler om at vi tænker på miljøet at vi tænker på de udfordringer vi har

vi så også hjælper med til at pege i den retning ved at bakke op om

underprioritere at der er andre teknologier der også kæmper om markedet lige nu vi har brintfærger og biogas

underprioriteres men vi ved også godt at i omstillingen til vedvarende energi den grønne omstilling har vi el

deres konklusion er klar at syv ud af ti færger er mere profitable som elektriske færger i dag elektrificering er en forudsætning for danmarks grønne omstilling det tror

med danmarks stigende produktion af elektricitet fra vindmøller er der mulighed for at opnå såvel betydelige økonomiske

der ikke nogen af os der er uenige i men det kræver en beslutning om at satse på elektrificeringen her er vi så åbenbart uenige

i hvilken grad og i hvilket omfang skal der satses på elektrificeringen der synes jeg simpelt hen at vi er nødt til

set indtil videre og der er sfs forslag

rigtig god

til ordførerne men jeg er nødt til igen

at argumentet om

vi bliver fattigere

uddø på en planet hvor vi simpelt hen som

haft et økologisk fodaftryk der har trådt os selv

men på længere sigt sparer vi altså rigtig rigtig mange penge

har gjort det nemmere for både kommuner og andre

skibe og så videre derfor ser vi heller ikke det store behov for det her beslutningsforslag

også andre virksomheder og de siger at økonomien i elfærger

rigtig god og de fleste steder hvor man

skal købe en ny færge kigger man seriøst

på elfærger alene på grund af de ting vi allerede har lavet herindefra det er også sådan at ifølge

det kan vi jo diskutere i udvalgsbehandlingen

hvor det ikke giver mening at have en elfærge

er så lang en strækning at at der kan en elfærge ikke

nogle passagerer og nogle biler så

jeg det ville være forkert at tvinge alle kommuner ind

eller andet stort bureaukratisk system for at undersøge en elfærge hvis

steder hvor det ikke giver mening jeg ved også fra den valgkreds

sejler på biodiesel som jo også er et grønt tiltag og så

elfærger og

fromt ønske men der er ikke nogen finansiering med så det må man jo tage i en anden sammenhæng hvis man gerne vil sætte et beløb

øerne kan købe nye færger af en

støtte beslutningsforslaget som det ligger men vi støtter elfærger

har man for at det faktisk også vil ske af sig selv hvad sker der i en situation hvor elpriserne eventuelt stiger hvis man ikke har en plan for indfasning af elfærger hvad er det for en blind tro herre andreas steenberg

har både på markedskræfterne og på

hvad er så problemet i at vedtage det hvis det understøtter en udvikling som

økonomien i elfærger fornuftig og derfor er

ikke der er nogen grund til at at man fra statens side opbygger et eller andet bureaukrati der skal kontrollere om kommunerne gør det hvis hvis forholdene og rammerne faktisk allerede fordrer det derfor synes jeg

lave et eller andet bureaukrati som koster nogle penge men som ikke er nødvendigt hvis hvis markedet alligevel

skal afhænge af dagspriserne

kan udskiftes hvornår der ligger der selvfølgelig i det

her går ud på at få afdækket hvilke færger der i hvilket omfang

man jo så sætte penge af til og så har det været at der har været høje afgifter på at tage strømmen hen og bruge den

krav til småøerne om at færger overgår til eldrift samt at der laves en tidsplan for dette

fra konservativ side har vi selvfølgelig stor sympati for forslaget da vi indtrådte i regeringen lykkedes det os

få sat nogle ambitiøse klimamål for regeringen og dermed for danmark vi har en ambitiøs klimamålsætning som hedder at

halvtreds procent af vores energiforbrug i to tusind og tredive skal være vedvarende og hundrede procent af vores energiforbrug skal være fossilfrit i to tusind og halvtreds det er ambitiøst og det kan

godt være stolte af for at nå den målsætning

hele omstillingen af vores transportsektor og herunder

også færgedrift det er åbenlyst for enhver og her kommer eldrift helt sikkert til at spille en vigtig rolle jeg var selv med

ærø som er en visionsgruppe bag det som senere her i år bliver til verdens kraftigste elfærge når den indsættes fra søby

i år

et pionerprojekt som er støttet af eu med omkring

et projekt som forhåbentlig fører til at vi lærer en masse mere om elfærgedrift så erfaringerne i fremtiden kan bruges til at understøtte omlægningen af eldrift på flere og måske sågar alle danske øer men der er vi desværre ikke endnu når ellen som færgen kommer til at hedde

er der en to årig testfase som også understøttes af eu hvor vi skal blive klogere på hvordan eldrift fungerer i praksis og forhåbentlig fungerer det problemfrit på ærø er man ikke

procent afhængig af ellen fordi vi har tre andre færger så vi har så at sige en vis forsyningssikkerhed hvis der mod forventning skulle være nogle problemer med ladning eller med batteriet eller anden elektronik eller i det hele

andre børnesygdomme som der jo tit er i forbindelse med pionerprojekter den luksus har man ikke på mange småøer

man helt og aldeles afhængig af sin ene færge ofte drives færgen af ganske få personer og deres primære fokus er at sikre færgefarten mellem øerne og fastlandet

fuldstændig enige med sf i at sigtet skal være

i forhold til vores klimamålsætning

jeg tror ikke at det er det rigtige at gøre små øer til pionerprojekter til gengæld

afløserfærge

standardfærge der synes jeg i første omgang

uden at sætte forsyningssikkerheden over styr

nævne vigtigheden af vores afgiftsstruktur noget af det som fremmer eldrift allermest i

sådan at en tredjedel af udgifterne til at fremdrive

så i det øjeblik den bliver udfaset

afgiftsfri de har afgiftsfri diesel og så har det været sådan hidtil at der har været afgift på ellen det udfases nu så det er faktisk et rigtig stort skridt i den rigtige retning det betyder en markant besparelse og øger selvfølgelig rentabiliteten for eldrift

vej at gå derhen hvor vi i stedet for skaber incitamenter som peger i en grøn retning

så vil jeg afslutningsvis gentage at vi selvfølgelig er helt enige i forslagsstillernes målsætning vi

vi ender der men mange små færger til småøerne

altså nødt til at afvente at batterierne i højere grad bliver en hyldevare de kan ikke være pionerprojekter det kan vi ikke være på alle danske øer jeg

til gengæld laver de rigtige incitamenter vil kommunerne og færgesekretariatet som jo samarbejder

af hvornår tiden er inde til at lægge om til eldrift hvornår det

geninvestere i en elfærge så mit budskab skal være at vi skal starte med at få udviklet den her afløserfærge som som vi har talt om i årevis

så med de ord skal jeg meddele at vi altså ikke kan støtte beslutningsforslaget til trods for at vi har stor sympati for intentionerne

skal der til for at de konservative sætter sig igennem og siger

nok at vi siger de rigtige ting hvad herre anders johansson langt hen ad vejen gjorde

er at vi får gjort noget ved det der synes jeg lidt at det er som om

at det må komme senere og at det også er for svært i dag at bede kommunerne som kun har en færge om

det her forslag går jo på at vi får lagt en plan for det at vi får undersøgt hvilke færger der med held kan udskiftes hvornår kunne det her ikke være et passende punkt hvor regeringens grønne samvittighed ikke lod sig bagbinde

der virkelig kan fremme elektrificeringen af vores transportnet hvis vi hurtigere kan få udfaset pso afgiften så det kunne

men jeg er helt sikker på at man sidder ude i kommunerne hver eneste dag og ser på

det land der havde værfterne der var først med nye måder at konstruere skibene på som man også har gjort på søby værft hvor det ikke kun handler om at der kommer et batteri på men også at man har konstrueret det på en måde som er mere miljøvenlig så

så meget vand i tanken om at vi må understøtte efterspørgslen og få danmark i front ligger der jo masser af arbejdspladser

tidligere og nu efterfølgende pso afgiften

det slet ikke været rentabelt at sejle med eldrift så jeg synes bare det er vigtigt at kigge på at vi laver nogle incitamenter som peger i en grøn retning

lige nu eksperimenterer vi med en

hvad skal vi sige udløbsdato for vores klima og miljø ved at fortsætte i den retning vi

jeg vil da hellere at vi begynder at eksperimentere med noget der på

og meget mere økonomisk rentabelt

er at beregningerne er at elfærger skal afløse mellem tre hundrede

tusind færger alene i nordeuropa og det kan potentielt være tohundredetusind jobs hvorfor er det ikke danmark der skal byde ind på det

skal passe på med at sidde herinde og diktere hvilken dato vi synes der skal skiftes en færge ud lad mig komme

ret tunge i forhold til hvor meget de fremdriver

at vi skal passe på med at tvinge øerne til at blive

er en klog vej at gå for at få testet eldrift

det vi snakker om er jo bare hvad er det for en retning vi bevæger os i vil vi understøtte at vi bevæger os i den retning vil vi være dem der byder ind og sætter os på de

også forventer og har tillid til

de mennesker der nu skal bygge de her færger og lave beregningerne

at der er det om fem eller ti år fordi udviklingen går rigtig stærkt men det er rigtig farligt at

det er deres vigtigste opgave i forhold til det her med den grønne omstilling ligger vores mål jo fast

halvtreds det ligger jo

derhen på den mest økonomisk effektive måde og der synes vi jo så at det er vigtigere at lave nogle incitamenter for eksempel ved at fjerne pso afgiften

der virkelig fremmer eldriften altså en tredjedel af de udgifter der er til fremdrivning af elfærger

har vi fjernet ved at få nedtrappet pso afgiften så det er noget der virkelig rykker på det her område

tørster efter en grøn omstilling og danmark skal bidrage overalt hvor vi kan gøre det

jeg synes at dagens dårligste argument har været at danmark måske bare

i virkeligheden er et lille land og færgedrift bare

vi ikke flytte os ud af stedet jeg synes det er en decideret uansvarlig argumentation strategien for en grøn omstilling vil netop bestå af en række forskellige initiativer og nogle af dem vil selvfølgelig berøre mindre områder som det her der handler om at udfase dieseldrevne færger til færger drevet af el alle erhverv institutioner og borgere skal hver dag gøre en indsats for

alle sammen tage ansvar jeg

sådan at vi danskere lidt for ofte tænker lidt vel store tanker om os selv når det kommer til miljø og klima de hårde realiteter er desværre at danmark fortsat er med til at drive rovdrift på kloden

dieseldrevne køretøjer og færger bidrager til både forurening med partikler udledning af

både at trække og skubbe markedet kan klare meget men ikke nok

beslutninger som vil være med til at trække et grønt spor gennem blandt andet transportsektoren det er blevet mere attraktivt

andet færgeselskaber at træffe de miljørigtige beslutninger og vi ser da heldigvis også netop rederier og færgeselskaber investere i nye færger der drives af el

elektriske men det er fordi det er en driftssikker teknologi men skulle det med årene vise sig at brint eller andre energiformer kommer

vi selvfølgelig lige så åbne over for dem

vil overfarten mellem helsingør og helsingborg blive betjent af verdens største eldrevne færge og der er allerede indsat hybridfærger mellem gedser

og rødby puttgarten på ærø er værftet i søby netop nu ved at bygge en hel ren elfærge som om et halvt års tid bliver sat ind på ruten mellem søby og fynshav det går den rigtige vej og trækeffekten med lavere elpriser vil yderligere hjælpe med udviklingen

der åbner sig når vores værfter er i front med ekspertise og moderne teknologi ligger der masser af jobs og venter på os en rapport fra oktober to tusind og seksten fra siemens viste at ni og tredive små færger færger på tredive forskellige ruter med held vil kunne erstattes af eldrevne færger og når vi kigger på udlandet er perspektiverne for eksport enorme de begynder nemlig også på et tidspunkt at lægge om til eldrift på deres færgeruter hvis vi beslutter en national strategi for udfasning af dieseldrevne færger og kommer først med elfærger på de fleste ruter vil danmark blive set på som et stort showroom for denne miljøvenlige drift vi hjælper kloden af med nogle af svedeturene og skaber arbejdspladser i danmark for ingeniører smede ufaglærte

på værfterne en del af udviklingen kommer af sig selv især efter de lavere elpriser men det er ingen garanti for at alle selskaber træffer de miljørigtige beslutninger en skubeffekt vil

vil signalet være præcist og derfor skal udviklingen understøttes af en politik der inddrager de offentlige tilskud hvis man beslutter at udskifte en gammel færge med

dieselfærge har man samtidig sagt nej tak til offentlige tilskud det er på alle mulige måder i samfundets interesse at få de gamle forurenende færger skrottet og erstattet med miljøfærger

at understøtte den økonomisk der er nu ikke noget så charmerende som pisk og gulerod på samme tid markedskræfter kan meget men langtfra alt men kræfterne virker hurtigt når efterspørgslen stimuleres og det kan vi gøre meget præcist ved færgedriften for her spiller staten en helt afgørende rolle

og vi åbner op med

kommissionen om at begrænsning af kemiske stoffer kun kan vedtages ved at følge proceduren i eus kemikalielovgivning der omtales som

eus regler for den generelle produktsikkerhed medfører allerede i dag at blandt andet tatoveringsfarver

det er dog en udfordring at der ikke findes konkrete grænser for de specifikke stoffer så man kan sikre sig at farverne ikke udgør en risiko med fælles eu regler under

en specifik regulering af hvilke kemiske stoffer der må anvendes til tatoveringer og permanent makeup dermed kan man være sikker på at farverne ikke udgør en risiko for at støtte op om en god regulering i eu så hurtigt som muligt lancerede jeg i november sidste år en national strategi for tatoveringsfarver de helt centrale tiltag i strategien er dels danmarks bidrag til de kommende eu regler men vi skal ikke sidde på hænderne mens eu reglerne udarbejdes vi gennemfører derfor en national informationsindsats over for tatovørerne så de kan være på forkant med den kommende regulering danmark understøtter udarbejdelsen af eu regler for skadelige stoffer i tatoveringsfarver sammen

eus kemikalieagentur echa norge tyskland og italien danmark bidrager aktivt til det arbejde særlig vedrørende allergifremkaldende stoffer

videncenter for allergi har en særlig ekspertise der udarbejdes en ambitiøs regulering som omfatter en lang række problematiske stoffer forslaget fra arbejdsgruppen skal være færdigt senest i juli to tusind og sytten altså om ganske kort tid herefter skal det behandles i echas komiteer

kommissionen jeg forventer at kommissionen derefter sender et forslag til afstemning i

komiteen blandt eus medlemslande vi skal selvfølgelig afvente resultatet af det omfattende og ambitiøse arbejde det tager

at vurdere de mange stoffer og det tager tid for komiteerne i echa at vurdere konsekvenserne af forslaget jeg mener at

den bedste tilgang til at få den skadelige kemi ud af tatoveringsfarverne og det giver god mening at vente på at få gennemført en regulering der giver danskerne og alle eu borgere den bedst mulige beskyttelse en beskyttelse der skal gælde både i aalborg og når man får en tatovering på en rejse i for eksempel spanien som nævnt kommer de fleste tatoveringsfarver fra lande uden for danmark det vil derfor være en vanskelig opgave for tatovørerne at sikre sig at de farver som de køber lever op til særlige danske krav en fælles eu regulering lægger pres på lande uden for eu som ønsker at markedsføre tatoveringsfarver i fællesskabet fælles regler vil generelt være med til at skabe større sikkerhed for alle danskere som ønsker en tatovering og samtidig gøre det nemmere for tatovørerne at købe sikre farver

processen forventes at resultere i et forslag der kan vedtages omkring september to tusind og nitten og træde i kraft inden to tusind og en og tyve indtil eu reguleringen er på plads arbejdes der parallelt med nationale tiltag ud over arbejdet i echa med eu reglerne indeholder regeringens tatoveringsstrategi som nævnt også en informationsindsats målrettet de væsentligste aktører nemlig tatovørerne det sker gennem et dialogforum hvor der gives information til tatovørerne om hvordan de kan sikre sig at de farver som de anvender ikke indeholder problematiske stoffer i den forbindelse er hjemmesiden tjekfarvernedk også blevet relanceret til gavn for producenter importører sælgere og brugere af tatoveringsfarver i danmark siden indeholder anbefalinger om sikre tatoveringsfarver herudover kan man som forbruger finde gode råd om tatoveringer på hjemmesiden

i samarbejde med sundheds og ældreministeriet hjemmesiden oplyser også om risici ved hjemmetatoveringer

meget optaget af at vi får taget hånd om de problemstillinger der

skadelige tatoveringsfarver problematisk kemi skal ud af tatoveringsfarverne og det skal ske gennem fælles eu regler kemi krydser grænser og derfor skal tatoveringsfarverne reguleres i regi af eu det giver den bedste forbrugerbeskyttelse og giver de bedste konkurrencevilkår for tatovørerne danskerne skal trygt kunne lade sig tatovere uanset om det sker i danmark eller et andet sted i eu jeg håber på hele folketingets opbakning til vores arbejde med at få en ambitiøs eu regulering samtidig med at vi i danmark arbejder med implementeringen af vores nationale tatoveringsstrategi som indeholder målrettet og efterspurgt information samt dialog med branchen vi gør meget

tatoveret i spanien og folk kan blive tatoveret i burma det er rigtigt

det vi snakker om det vi snakker om er folk der bliver tatoveret i danmark og det er der rigtig mange mennesker der gør og de får sprøjtet et giftstof ind i sig

efter at reach var trådt

var det svenskerne gjorde derfor er det rent teknikalitet

er de tusindvis af mennesker i danmark som i tiltro til at danmark ikke er en bananrepublik går ind og bliver tatoveret et

hvis nu det viser sig at sverige har nogle strammere regler end danmark

så skal have de samme regler som i sverige som jo også

intentionerne bag det her beslutningsforslag som herre søren søndergaard og enhedslisten

der er ikke nogen der har nogen som helst form for ønske om eller interesse i at folk der vælger at blive tatoveret får sprøjtet giftstoffer ind i armen og bliver syge af det hvad enten det så er med bylder eller

som stort set ikke er reguleret særlig meget der er ikke særlig gode mærkningsordninger og der er i det hele taget ikke særlig god regulering og så videre

allerhøjeste grad interesseret i at vi laver nogle regler som gælder for alle eus medlemslande

at beskyttelsen af både den enkelte dansker men

set også den enkelte eu borger bliver bedst mulig derfor

den rigtige vej at gå men måske i stedet lægge op til at vi laver en betænkning

svaret fra socialdemokratiet men når det nu er så vigtigt med eu sporet

hvad var så egentlig grunden til at den tidligere regering lavede en bekendtgørelse der udelukkende omhandlede danmark

fru helle thorning schmidt ikke optaget af eu sporet

betænkning der lå fuldstændig klar til at blive sat i værk

giftige kemikalier i armene eller hvor man nu vælger at få en tatovering jeg kommer fra amager og

sådan at man får en fælles regulering i hele eu og det er også det der er vores tilgang til det her spørgsmål

hvad ministeriets svar er på det spørgsmål som herre søren søndergaard stillede til den svenske regulering

lægger op til at lave en betænkning hvor vi pålægger regeringen aktivt at arbejde for de her ændringer

har skiftet linje fra to tusind og tretten og til nu det er ikke af hensyn til de tatovører som er forbandet over hvad de kan risikere at komme til at gøre ved folk det er ikke af hensyn til dem det er ikke af hensyn til sundheden i danmark at socialdemokratiet har skiftet holdning

hensyn til eu

det må jeg indrømme jeg synes er ærgerligt men jeg glæder mig over at herre peter

vi kan få lavet en model som den man har i sverige også selv om eu

er det også sådan ligesom når vi diskuterer på miljøområdet når vi diskuterer på forbrugerområdet når vi diskuterer på en lang række forskellige områder at

skal løbe i danmark over for at få resten med

egentlig er der er bedst på den lange bane det er

det over de sidste mange årtier er lykkedes at løfte standarderne i hele europa

også sige at når danskere tager til tyskland eller tager til spanien og bliver tatoveret midt i en brandert på en ferie eller hvad man nu vælger at gøre

også samme form for beskyttelse derudover hilser vi altså også initiativet fra regeringen som jeg tror blev startet den daværende regering velkommen med at man forsøger at sørge for at tatovørerne der køber deres blæk

tatovører når vi ikke støtter forslaget

så tror vi faktisk bare på at danskere tager til tyskland eller andre steder

at blive tatoveret

har en holdning til er at vi godt kunne tænke os at

for mange år siden med den daværende regering og man kan sige at regeringen

langsomme i og med at vi har

at der skulle ske noget på området jeg har fået den forståelse at der kommer til at ske

men også at der i den forgangne periode rent faktisk har været et rigtig godt samarbejde med de

som er indstillet på også at lave noget i forhold til hygiejnen så man har haft hygiejnekurser hvilket er rigtig rigtig vigtigt derfor irriterede det mig også meget at der på facebook i går var en tidligere minister der blev tatoveret hjemme på sit køkkenbord nu vil jeg ikke nævne navne men jeg synes simpelt hen ikke det er rimeligt at man gør

på en ordentlig måde som jeg også har

det køber man i udlandet hvor der er nogle store blækproducenter som laver det her det er selvfølgelig vigtigt at det der bliver brugt til tatovering

også er i orden rent sundhedsmæssigt

er rigtig godt at man netop har det her samarbejde med sundhedsmyndighederne sådan

umiddelbart har jeg

mere at sige ud over en ting det er jo altså helt frivilligt at man som menneske lægger sig under en sådan nål

sikre som overhovedet muligt men lige så vel som det er frivilligt

få en obligatorisk registrering af tatovører

undgår så mange skader som muligt

og undersøgelser viser at det er blevet så populært at

af danmarks befolkning der havde en eller flere tatoveringer hvis vi kigger ud over forsamlingen her hvor vi er cirka tyve mennesker til stede så kan jeg regne ud at tre af os

men ikke desto mindre er det jo altså et rigtig vigtigt emne som enhedslisten

danmark eller et andet europæisk land for den sags skyld så er der styr på tingene så er det

sådan er det ikke i tilstrækkeligt omfang og derfor

set ganske enige med enhedslisten i spørgsmålet er så hvilket forum der er det bedste

borgere rejser rundt og det her med at blive tatoveret i løbet af en sommerferie

det vigtigste er nok det blæk

begrænset hvad vi kan gøre alene som

tatoveringsblæk i danmark i noget som helst væsentligt omfang så det blæk vi får kommer altså fra andre eu lande eller fra lande

hvis vi skal have mulighed for at regulere

det effektive middel på samme måde som vi så det med

er det også eu regler som har gjort at der er blevet ændret i den kosmetik

det er vilkårene det er den verden vi lever i giver det altså ikke rigtig mening at gå ind isoleret set fra dansk side og

derimod rigtig rigtig god mening at regulere

set også de skal have gavn og glæde af i sverige

den bedste og den bredeste forbrugerbeskyttelse

får vi når vi sikrer fælles gode høje standarder på tværs af alle

men måtte altså også erfare at europæisk standardisering sætter nogle rammer for hvad vi kan foretage os lovligt på nationalt

kommissionen fået besked på at medlemsstater der vil indføre en begrænsning i forhold til stoffer i tatoveringsblæk

skal følge den procedure der er under den såkaldte

enhedslisten foreslår ville det altså være i strid med

eu retten så den mest konstruktive måde at arbejde videre på

som vi er enige om at vi skal opnå er altså at få eu regler på området

et arbejde der er i gang danmark er aktive vi presser på fra dansk side

være en falsk tryghed for kunderne og det ville ikke

at vedtage beslutningsforslaget i øvrigt også gerne tilslutte mig det som dansk folkeparti

de professionelle uafhængige tatovører som siger

praktisk talt umulige der ville blive skabt en gråzone

cadeau til ordføreren for lige at få nævnt rusland i

må gøre noget når jeg synes det er mærkeligt at vi får den diskussion nu

grunden til at man kan have regler i sverige og tyskland som

og det har miljøministeriet jo bekræftet i svaret til enhedslisten i tyskland og sverige hvad er så grunden til at vi ikke skal have

de regler før forordningen trådte i kraft så

kan man godt have nogle strammere regler og man kan have tatovørforretninger og svenskere er også tatoveret i et stort omfang det samme gælder i tyskland

tatovørvirksomheden eller for den sags skyld dem der bliver tatoveret

udelukkende af hensyn til at vi skal acceptere noget i eu noget eu teknik

sådan at venstre har den opfattelse at det er vigtigere med eu teknik

og så fristes man jo næsten til at sige at nu har vi alle sammen fået det emne lidt mere ind under huden og det er selvfølgelig foranlediget af et beslutningsforslag fremsat af enhedslisten også

vi kender jo alle sammen skrækeksempler på tatoveringer der er gået galt det ser både frygteligt ud og må føles forfærdeligt jeg har ikke selv prøvet det og jeg er heller ikke en af de tre tilstedeværende i salen der statistisk set må være tatoveret

liberal alliance går dog ikke ind for forbud folketinget skal foretage

reguleringer hvor det er relevant

nødvendig regulering der beskytter forbrugeren bedst muligt men forbrugeren har også selv et ansvar og specielt når der som her er tale om folk der selv vælger at få

man sig bevidst for en risiko og bør derfor også være lidt ekstra årvågen og påpasselig med hvem man vælger til

et nationalt forbud vil formentlig blot hæmme den pæne del af branchen og i stedet fremme en tatoveringsturisme til for eksempel andre eu lande uden et forbud og derfor vil jeg

også her fra folketingets talerstol opfordre branchen til at tage initiativer til at få ryddet op blandt eventuel brodne kar

alt andet der vedrører kemi opnås den bedste forbrugerbeskyttelse gennem eu regulering og derfor igen mange tak til ministeren for opdatering på danmarks indsats inden for eu med fremme af

den linje støtter liberal alliance og derfor støtter vi heller ikke

og blive tatoveret hvor jeg risikerer at

er der skulle få folk til at sige det er sikkert at blive tatoveret i danmark risikoen er hvert fald mere begrænset end den var før jeg får ikke sprøjtet noget ind som er decideret giftigt og derfor skynder jeg mig at tage til et land hvor der ikke er nogen som helst regulering og hvor det er giftigt

i et andet land men man kunne så håbe på at der også kunne opstå en

skal der selvfølgelig handles på det spørgsmålet er så hvordan gør vi det bedst hvordan er det vi får ændret det så vi får lavet en ordentlig bekendtgørelse

det er altid fornuftigt at lave fælles løsninger det tror jeg heller ikke der er nogen uenighed om

det er nu engang sådan vi er stærkest

og derfor synes vi det her forslag er ganske fornuftigt og vi støtter det fordi vi mener at det kan være med til at skubbe på hele arbejdet

allerallerpæneste elev i klassen

det her er vigtigt for os det tror vi på

selv hvis det skulle være traktatstridigt

for socialdemokratiets ordfører der snakker om en fælles betænkning altså at det også kan være vejen hvis ikke der skulle være flertal for det her forslag og det synes jeg da klart

jeg faktisk har haft en barnepige som formentlig de mest tatoverede mennesker i det her land og det er

jeg har faktisk fulgt diskussionen om tatoveringer rigtig meget jeg ved at det ligger hele branchen på sinde

jeg ved at der er behov for at man får

er nogle bedre farver da jeg i

min tid som minister gik ind og lavede det forslag som herre søren

jo fordi jeg mente at det faktisk var muligt at

få nogle af de værste farver væk og derfor lavede vi jo den her bekendtgørelse men vi endte med ikke at udstede den fordi

at det ville være direkte ulovligt i forhold til regler og aftaler

indgået så kan man selvfølgelig altid overveje om man skal lave en slags

med krom i læder og vi har gjort det med bisfenol a og andre ting men jeg synes

hvis man vil flytte de her ting at man så også lytter

rigtig vigtigt fordi vi har dygtige folk der sidder langt langt inde i kommissionen og ved hvad der sker på kemikalieområdet så hvis vi gerne vil have effekter

vi faktisk kan få presset tingene igennem

vej vi har så og så mange skud i bøssen jeg siger ikke

proces men det handler i sidste ende for mig om resultaterne ude i virkelighedens verden det handler om mennesker der bliver tatoveret

farver som kan gøre rigtig stor skade på dem

skal man jo netop ikke gøre det her til en diskussion for eller imod eu som det nogle gange

man kommer mest effektfuldt igennem med det her

forbud mod tatoveringsfarver og der er min vurdering

i gang i eu nu hvor det faktisk

kan danmark spille en meget bedre rolle ved at være med inde ved bordet og flytte tingene frem for at være dem der står udenfor og laver civil ulydighed og det er jo simpelt hen en politisk vurdering jeg ved godt at enhedslisten som regel altid tror at de får mest igennem ved at stå udenfor og

vi har faktisk i vores tid i regering rigtig mange penge på at sende embedsmænd ned og lave kemikaliearbejde i eu og det er en del af det ministeren også har

så ja jeg deler intentionen bag forslaget det er

en bekendtgørelse jeg selv har skrevet men grunden til at jeg ikke kan støtte beslutningsforslaget er

jeg tror at hvis man vil opnå det som beslutningsforslaget gerne

den her diskussion i virkeligheden er

forslag til bekendtgørelse som fru ida auken

medvirkede til og tak for det

det lød som om der var nogle der ikke lige havde set hvad

det gik ud på det var et forbud mod giftige stoffer i tatoveringsblæk det var krav om sikkerhedsgodkendelse og det var forbud mod import salg og anvendelse af skadelige tatoveringsfarver

jeg hører jo også her at alle er enige om det fordi det påvirker utrolig mange

der bliver tatoveret og da vi trods alt er nogle der er over

er det på mange måder en tikkende giftbombe

et senere tidspunkt

det er tilfældet i sverige det er tilfældet i

holland så vidt jeg husker jeg mener at der

argumenter der er blevet brugt imod det her

så kan folk tage til et andet land eller at tatovørbranchen

er det som fru ida auken og

rasmus nordqvist var inde på nemlig at

rigtigt at det er vores opfattelse

grundlæggende kritik af og grundlæggende modstand mod eu det har vi jo ikke noget som helst problem med

ønske om at gøre eu bedre selv når der er

et ønske om at få ting igennem i eu kræver det

har vi jo gjort det før vi gjorde det med

der var flere lande der udfordrede kommissionen jeg vil sige at min vurdering er vi kan have forskellige vurderinger af

har en situation hvor en lang række eu lande og trods alt også relativt store eu lande tyskland

ved at gennemføre de samme regler

sætte speed på den proces det tror jeg helt afgjort

have forskellige vurderinger af og jeg anerkender fuldt ud at fru ida aukens

vurdering kan være lige så god som min men det spørgsmål

så rejser sig og som alle jo må forholde sig til er hvor lang tid skal

i forhold til de svar som vi fik fra ministeriet i i december for

hvis det er ministeriets vurdering

at den første januar to tusind og en og tyve

som det har gjort på en lang række andre områder lad os bare tage social dumping

vi mest loyale over for er vi mest loyale over for nogle eu teknikaliteter eller over for vores borgeres sundhed

forskellige vurderinger af hvad vi synes er

forslag til hvordan vi kan komme videre og både respektere det forhandlingsspor som fru ida auken nævnte samtidig med at vi ikke lader tingene trække ud

det var det der var en teknikalitet det var datoen der var en teknikalitet teknikalitet hvad angår reach er det fuldstændig rigtigt at det

stod og fodrede en baby med alle mulige giftstoffer

meget præcis kritik som som greenpeace havde af reach

var tredivetusind giftstoffer man startede med skulle reguleres og hvor var det det endte med tre tusind

altså det blev jo slet ikke det store fremskridt som man ønskede men det var da et fremskridt og det skal vi da bestemt forsvare og vi skal bestemt gå videre men skal vi også acceptere en teknikalitet der betyder at nogle eu lande kan have en bedre standard end andre fordi de har gennemført det inden en bestemt dato det synes jeg er en teknikalitet

kryds i kalenderen for så vil jeg bare sige at

et system får man jo kun hvis man laver aftaler med hinanden og

og en af de ting der var i de aftaler var at fra den dag hvor

træder i kraft kan man ikke selv begynde at lave særregler

er da megafrustrerende for nogle

ikke begynder at lave alle mulige særregler hvor de giver meget større mulighed

jeg ved ikke om man må bande på engelsk her i salen beklager som vi ikke

det er vigtigere med befolkningens velfærd end

nogle eu teknikaliteter ja det er fuldstændig rigtigt det er vores opfattelse der er nogle situationer hvor det er vigtigere med befolkningens sundhed og for min skyld må fru ida auken meget gerne sætte et kryds i kalenderen

også i europa parlamentet gentagne gange understreget at

er det bedste multinationale system man overhovedet har

selvfølgelig gøre alt for at få det gjort bedre og vi skal selvfølgelig også arbejde for at lande kan gå foran

her område i nogle andre lande man har indholdsmæssigt nogle andre regler nu har jeg ikke fået alle landene med

som sverige tyskland og holland

sige at andre lande der ønsker at have den samme standard ikke kan få det

fremadrettet er grænser for hvad man kan

blevet enige om fælles regler for det er

debatten handler om altså om vi skal lovgive med tilbagevirkende kraft

så der også bliver gift i babysutterne der

udgangspunktet og den logik kan jeg jo godt forstå men jeg

når der er en række lande der allerede har retten til at gå foran så forsvinder hele den der

mode og tekstilbranchen er en af de mest forurenende og ressourceforbrugende industrier i verden og vi vil derfor gerne være med til at fremme den offentlige efterspørgsel og dermed også markedet for mere bæredygtige tekstiler men det skal som udgangspunkt ikke ske ved at vi skal bestemme hvordan de enkelte kommuner regioner eller andre offentlige myndigheder

de have lov til selv at styre men vi vil gerne informere rådgive og stille gode værktøjer til rådighed for indkøberne i den nationale strategi for intelligent offentligt indkøb er bæredygtighed nævnt som en af de tre overordnede målsætninger ud over effektivitet og kvalitetsudvikling og i regeringsgrundlaget fremgår det at offentlige investeringer og indkøb i højere grad skal ske på baggrund af livscyklusberegninger hvor man ser på det samlede udgiftsniveau i hele produktets levetid i stedet for alene at se på anskaffelsesprisen der er med andre ord allerede udstukket en kurs som lægger op til at

gælder også ved indkøb af tekstiler som for eksempel sengetøj håndklæder og arbejdstøj og der er iværksat en række initiativer som skal fremme en mere miljøvenlig produktion af tekstiler et af initiativerne er den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstiler som danmark tog initiativ til som en del af handlingsplanen har miljøstyrelsen blandt andet igangsat et arbejde med at udvikle en såkaldt step

step guide der skal gøre det lettere at styre og stille relevante krav i leverandørkæden om kemikalieindholdet i tekstiler vi er også ved at lægge sidste hånd på en guide til de nordiske indkøbere i hospitalssektoren

stilles skarpt på hvordan hospitaler kan efterspørge miljøvenlige tekstiler

udbuddet af og kendskabet til miljømærkede tekstiler miljøstyrelsen har både i to

seksten givet tilskud til virksomheder som har ønsket at arbejde med at miljømærke tøj og andre tekstiler på det danske marked

også fokus på tekstiler i vores generelle arbejde med grønne indkøb at partnerskabet for offentlige grønne indkøb hvis medlemmer tilsammen dækker tyve procent af de offentlige indkøb i danmark arbejder med nye mål for medlemmernes indkøb af tekstil og tekstilservice hvor de stiller miljøkrav til indkøbet det er et rigtig fint eksempel på at vi gør det nemt for dem som gerne vil at stille grønne krav til deres indkøb

vi naturligvis sørget for at gøre let tilgængelige for danske indkøbere via hjemmesiden

ansvarlige indkøbere wwwcsr og forum for bæredygtige indkøb vi har i dag ikke meget viden om de reelle omkostninger ved at efterspørge grønne produkter

der er simpelt hen behov for mere viden derfor glæder det mig at miljøstyrelsen netop nu igangsætter et projekt om prisen for det grønne vand som skal give os nogle bud på de økonomiske konsekvenser ved at købe grønt inden for udvalgte produktområder et sådant projekt kan hjælpe offentlige indkøbere til at udpege produktområder hvor det med samme budget giver god mening at stille grønne krav jeg synes at vi i danmark har en god overordnet ramme der skaber rum til at indkøbere i det offentlige uanset om det

i rigt omfang kan efterspørge miljøvenlige tekstiler hvis de gerne vil det jeg synes også at vi har igangsat en række gode initiativer som vil bidrage til en mere miljøvenlig og socialt ansvarlig tøjproduktion selvfølgelig kan vi blive bedre og vi er modtagelige for gode forslag og anbefalinger

for cirkulær økonomi som vi har nedsat jeg synes det giver rigtig god mening at se eventuelle nye tiltag på indkøbsområdet og tekstilområdet

så vi kan få sat ekstra skub i den cirkulære økonomi i danmark

som faktisk investerer i at leve op til både sociale og miljømæssige standarder

det her på den måde så booster vi deres omsætning og øger dermed faktisk den fri konkurrence på det her område

sælge deres ting billigere så tror ministeren

på den her måde når man derude jo samtidig hele tiden kigger på prisen der

indkøbe socialt og miljømæssigt bæredygtigt så tror ministeren at det går hurtigt nok

det hvis vi nu ændrede det her forslag kom med et ændringsforslag og sagde at

for statslige indkøb det er jo der vi har det direkte ansvar hvis vi skal tage de ord

så vil man støtte at vi laver den omstilling af indkøb i

tøjproduktion som man også skitserer forslaget køber vi jo tekstiler og tøj ind i stor stil i sundhedssektoren politiet militæret i hjemmeplejen og en lang række andre steder

vores offentlige kroner på at understøtte en udvikling vi gerne

det gælder både herhjemme men jo også dér hvor

produkterne bliver produceret og for tekstilernes vedkommende er

ofte i udlandet

vand at producere det er sikkert ikke noget

lidt af en jungle at navigere i hvordan man får købt tekstiler som overholder miljøkrav

sker på ordentlige vilkår så en medarbejder ikke udsættes for farlig kemi og kritisable forhold som vi har set

meget administrativt benspænd hvis man gerne som kommune eller andet vil sætte en retning men

tusind og tretten da vi sad i regering

fremlagde vi en strategi for intelligent offentligt indkøb hvor et af målene

og nødvendige sociale hensyn

på at vi skal fremme en sund udvikling

men samtidig selvfølgelig sørge for at vi ikke betaler overpriser den balance er jo vigtig

som køber ind for to tusind milliarder euro har man en målsætning om at halvtreds procent

og det indgår også i den pakke der kom

om cirkulær økonomi i to tusind og femten jeg jeg noterede mig også

de bæredygtighedsmål som vi jo sammen med alle verdens lande har vedtaget indgår

formuleret her både i forhold til

fordi det er et beslutningsforslag jo kun bliver lidt berørt

erhvervet til at give nogle anbefalinger til regeringen og til os andre

cirkulær økonomi hvor vi også ved at offentligt indkøb indgår

i det arbejde og den diskussion vi

bæredygtig forbrug og produktion det skal der jo så handles på og det er jo det vi prøver at understøtte med det her nu

og jeg ved hvilket svineri vi laver i den branche

nogle andre muligheder som som ordføreren ser for at vi kan sætte turbo på den omstilling som er helt nødvendig

hvad danmark selv skal gøre herhjemme

kan være med til at spille sammen med det offentlige indkøb med

bæredygtig udvikling og en mere bæredygtig produktion så vi vil gerne

er ikke helt sikre på at det lige præcis

og det er jo et fromt ønske og noget som jeg tror at vi alle sammen også

at lave en strategi som går så vidt som det her jeg er overbevist om at

som laver strategier afhængigt af hvad de skal købe ind som

så har deres egne mål som de nu gerne vil overholde og det synes jeg for så vidt er fint når det drejer sig om tekstiler

også godt klar over at den produktion der foregår

vi har sat nogle initiativer i gang vi venter selvfølgelig på flere fra det her

at det det drejer sig om er at vi forsøger at gøre det så godt som overhovedet muligt men jeg må indrømme at jeg

på at vi kan redde hele verden

godt være at det måske er lidt barsk at sige men det

jeg synes vi har gjort rigtig meget for at forsøge at finde de steder hvor man kan opkøbe ting og hvor det foregår på den bedst mulige måde så ved jeg godt

i det offentlige vi kan starte i staten vi kan få kommuner og regioner til

at gå videre men der synes jeg altså at det vi har gang i

på den måde som ministeren også fremstillede

forsøge at få noget mærkning forsøge at få noget oplysning må være den bedst mulige måde for jeg kan altså heller ikke sådan lige umiddelbart overskue de økonomiske konsekvenser hvis vi

bryder jeg mig ikke om at lave et monopol det må jeg sige det bryder

hvor man i hvert fald har nogle gode sociale forhold for sine arbejdere og hvor man sørger for at beskytte miljøet mest muligt det håber jeg sker flere steder i verden end kun ét sted

på den måde men jeg synes at det der er vigtigt er at vi har debatten om at vi sørger for at få gjort det her på en ordentlig måde og på en oplyst måde men så i øvrigt

verden nu engang er som den er den er ikke perfekt

påvirke så godt som muligt men uden i øvrigt at

en ulige konkurrence fordi prisen tit er lidt højere når man når man vælger at leve op til socialt og miljømæssigt høje standarder og

statslige regionale og kommunale indkøb og bruger de penge i den retning så ville vi jo netop gå ind og skabe en

understøtte mange af de producenter som gerne vil

jo mange forskellige små og store producenter som man kan understøtte markedsmæssigt ad den her vej

balance mellem dem der gerne vil de socialt og miljømæssigt høje standarder og så dem der faktisk

gøre ting dyrere hvor det måske ikke nødvendigvis

tekstiler der er lavet på den rigtige måde men hvor det er designet der gør at

er nogle der køber økologisk tøj er nogle der siger at det er noget de går meget op i der er nogle der køber

det som jeg synes er vigtigt er at man rent faktisk har en mærkningsordning

regulere markedet så en mærkningsordning vil for mig være noget af det mest åbenlyse det er blandt andet

tekstil og beklædning inden for det her så kan de jo se et marked

prisforskellen så kan der være mærker i nakken og der kan være design og alt muligt andet der gør noget dyrere billigere

som forbruger må være at hvis

stilling til hvad jeg ønsker at understøtte og det kan det offentlige så også der kan vi så sagtens

fra det offentliges side og sige at vi ønsker at gå i en eller anden retning og det kan så veksle afhængigt af politisk overbevisning men jeg mener

at det vigtigste må være at vi også som forbrugere på en eller anden måde kan

tvivlsomme forhold kan man sige en række ulykker har vi også

der har været sat fokus på de mere eller mindre kummerlige arbejdsvilkår som

vi har har set der men som offentlig indkøber er der dog også klare begrænsninger på hvor langt vi kan gå for at kontrollere om leverandøren lever op til alle etiske krav samtidig er det også venstres klare princip og

til dem som sidder med beslutningerne i dagligdagen vi skal fra christiansborgs side have tillid til de offentligt ansatte og institutioner og så vidt muligt undgå at presse alt for mange strategier handlingsplaner politikker ned over hovedet på offentligt ansatte udeomkring i landet og i kommuner og regioner derfor er vi i venstre yderst skeptiske over for alternativets beslutningsforslag

sikre sig at de t shirts der indkøbes til for eksempel livredderne i den kommunale svømmehal med statsgaranti er produceret under ordentlige forhold og med styr på overenskomster og arbejdsmiljø

det er meget en ansvarlig indkøber så pludselig skal stå på mål for det kan derfor inden vi ser os

og blive meget bureaukratisk og dermed også dyrt at administrere på baggrund af den indkøbsstrategi som alternativet her foreslår

det mig også at det er alternativet der står bag det her beslutningsforslag jeg troede faktisk og gik ud fra at vi havde en fælles dagsorden om at sætte den offentlige sektor fri

og den slags ting her fra christiansborgs side over for kommuner og regioner nærværende beslutningsforslag vil desværre gøre dagligdagen både mere besværlig og bøvlet i både regioner og kommuner og andre offentlige virksomheder og i venstre har vi som ambition at vi skal mindske mængden af bøvl og bureaukrati

det grundlag kan venstre ikke støtte forslaget og vi stemmer imod det

der faktisk gør det hvis man skal ud at

er der gode danske virksomheder som faktisk er gennemcertificerede

at det bliver meget besværligt og bureaukratisk det må da være meget let

for at sætte nogle meget klare rammer og anvisninger

jeg synes også at vi fik en god redegørelse fra ministeren at hvis man kommer med råd og vejledning og dåd for eksempel

til kommuner og regioner

udviklingen jo også den vej og der blev også redegjort for hvilke ting man har gang i for at komme med nogle vejledende guides og den slags ting

så udviklingen er jo sat i gang men der er et stykke vej derfra og så over til det som alternativet ser ud til at foreslå her hvor det sådan bliver lidt for firkantet og lidt for bureaukratisk og det er der kæden sådan

fra alternativet at man kommer med den slags ting jeg troede egentlig at det sådan

pålægges senest i to tusind og atten at have udarbejdet en konkret fremadrettet indkøbspolitik for tekstiler så borgere

kan vurdere om kommunerne rent faktisk lever op til

miljøvenligt og socialt ansvarligt indkøb af tekstiler der skal selvfølgelig være åbenhed omkring leverandørkæder helt ud til det yderste led selve forslaget er lidt løst formuleret i forhold til hvad det egentlig er at regeringen skal gøre

således godt tænke mig at regeringen pålægges nogle konkrete opgaver som rent faktisk kan fremme intentionerne med forslaget en sådan opgave kunne være at staten udformer nogle retningslinjer

i kommuner regioner og statslige institutioner med belysning af hvilke krav der kan og bør indarbejdes for eksempel med forskellige ambitionsniveauer det vil kunne skabe basis for nogle gode diskussioner

ambitionsskalaen men det er måske noget som vi kan formulere ind i en betænkning eller en beretning nogle gange kan det være vigtigt at tage et skridt ad gangen

ser på det økologiske spisemærke har man været dygtig til

et bronze sølv og guldmærke så der er noget at arbejde hen imod

man bliver tændt på opgaven

på lignende vis kan det jo være godt at man også i sin indkøbspolitik

synes at det er fint at forslaget er stillet nu

en fin optakt til et kommunalvalg og regionsvalg hvor den

temaet for valgkampen og man ikke behøver at vente på at folketinget har et flertal der vil beslutte noget bestemt så enhedslisten støtter

fra andre politiske niveauer det er en uheldig udvikling liberal alliance mener ikke at folketinget detaljeret skal beslutte hvilken type tekstil eller for den sags skyld noget som helst andet der skal indkøbes i alle dele af den offentlige det må være en beslutning for den enkelte enhed eller det indkøbssamarbejde enheden indgår i personligt er jeg meget glad for at det i regeringsgrundlaget fremgår at offentlige investeringer og indkøb i højere grad skal ske på baggrund af livscyklusberegninger hvor man ser på det samlede udgiftsniveau i hele produktets levetid i stedet for alene at se på anskaffelsesprisen det mener jeg er det mest rigtige for at skubbe til den udvikling som både liberal alliance

til sidst tak til ministeren for en meget fin gennemgang af alle de eksisterende initiativer på området men liberal alliance kan altså ikke støtte

jo ind for to hundrede og halvfems milliard

at tekstiler er et relativt lille hjørne når vi snakker bæredygtigt

hele modebranchen er jo at den er så global som den er og det vil sige at når vi

en strategi om hvordan man bruger de offentlige indkøb til at flytte på tingene

den her dagsorden den er rigtig svær fordi den er global de fleste

underleverandører i hele verden

får produceret alle mulige steder hvor det kan være svært

kæder vi skal ned igennem for at sikre os at det

tekstiler vi får fat på man skal kunne

deres ansatte der er rigtig mange spørgsmål i det her så en af de ting jeg synes er rigtig lovende

under en uge siden var der copenhagen fashion

mødested for både beslutningstagere

holdt her i københavn vi har en branche i danmark som gerne vil være kendt for

jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt at man kommer op på den store klinge her og ikke siger at det er det lillebitte

sikre os at når der kommer en strategi om cirkulær økonomi i

et sted hvor man virkelig går efter nogle partnerskaber med den danske branche om at få indsamlet tekstiler få genanvendt dem få udviklet nye teknologier som kan sikre at fibrene bliver genanvendt

at de her ting flytter på sig for rigtig mange af dem vil det gerne og jeg synes det er en meget meget positiv udvikling der er

område så vil jeg sige at det sted hvor man for alvor kan flytte noget af det her med indkøbsmusklen selvfølgelig

så begynder vi at røre ved et marked der er så stort at det faktisk skubber til de her helt store spillere også dem der ikke

kommissionen bliver arbejdet rigtig meget på at tekstiler skal være et af de næste fokusområder ligesom plastik har været det

begynder at kigge helt systemisk på hvordan vi kan flytte en hel branche som tekstilbranchen og der håber jeg at danmark vil gå ind og spille en rigtig aktiv rolle også i eu

at tekstiler bliver et fokusområde når vi skal kigge på cirkulær økonomi

huske nogle af de ting vi faktisk har gjort også da vi havde

en anden regering med radikale og socialdemokratiet og

også sf der fik vi faktisk flyttet på de her ting vi fik lavet en stor offentlig indkøbsstrategi der tog de første skridt

i forhold til at bruge den her store muskel vi har vi fik lavet en miljømærkning

mærket træ hvis man er statslig aktør vi har lige været igennem et stort slag om udbudsloven hvor vi fra radikal side slog et

synes jeg er vigtigt lige at huske på og så har vi jo altså partnerskab for offentlige grønne indkøb som jo

spændende hvis vi skriver en beretning

tage det med ind at vi kan skrive at vi gerne

tekstiler det kan skyldes at der ikke ligger ret meget data

hvad staten køber ind andet end

jeg synes stadig at det er et lidt for snævert forslag vi vil gerne støtte at

at de tager det her alvorligt og som ikke konkurrerer på lige vilkår fordi der er dumping af priser på rigtig mange områder

ordføreren ved lige så godt som jeg da hun også har arbejdet med det her område

hvordan understøtter vi den del af branchen

det man gik ind og gjorde med træ

det man gør når man begynder at sætte nogle krav

men hvordan understøtter vi så den del af branchen

og hjælp til at kunne være dem der vokser og

vi har virkelig nogle supersuperdygtige folk på det

genanvendte tekstiler men den

nogle partnerskaber med nogle af de store tekstilproducenter

man har på træ der

rigtig mange og man har ikke rigtig fået styr på hvad den bedste er

for nogen ordninger man skal bruge så jeg tror mere på at gå ind at

ordninger der rammer mest målrettet på de steder hvor det virkelig flytter noget det kan være vand det kan være sprøjtemidler det kan være

to gode mærker men men vi bliver nødt til at begynde at understøtte det her og det er det vi

vigtig årsag til at der sker en for stor miljøbelastning og et alt for stort træk på naturressourcerne

de offentlige indkøb er bestemt et oplagt sted at gøre en indsats men det kræver også at der er nogle ting som vi tager stilling til

det så er der er miljøvenligt økologisk bomuld er er ret tæt på men er tøj fremstillet af syntetiske fibre værre eller bedre

syntetisk tøj kaster for eksempel mikroplast af sig i vaskemaskinen men kan på den anden side være mere holdbart

at udvalgsarbejdet også meget gerne må bidrage til

i øvrigt et tema som jeg forestiller mig skal have en plads i arbejdet med den handlingsplan om plastforurening som vi jo har et fælles beslutningsforslag om og som

bane vi går ind på jeg har nok en fornemmelse af

men det ville være rart hvis vi kunne få nogle af de her udfordringer

vi også være lidt mere afklaret omkring

så vi støtter altså intentionen om mere bæredygtigt indkøb og vil rigtig gerne være med til at arbejde med en strategi for

er ikke bare i forhold til tøjindkøb men

faktisk det er glimrende at tage fat i lige præcis det her med tøj

bæredygtig mode der er standarden

fra branchen tekstil og modebranchen der laver beklædning og når man har arbejdet i den

ved man hvilke omkostninger der ligger socialt og miljømæssigt som er fuldstændig uhyrlige det

kan uddanne kommende designere til at tænke bæredygtigt fra den første streg på papiret eller den første udregning af et nyt tekstil

er heldigvis rigtig rigtig stor udvikling

både tekstiler og beklædning branchen gør rigtig meget som fru ida auken var inde på blev der afholdt

summit i sidste uge det har kørt i nogle år nu og nu begynder man faktisk at samle alle

vi kommer videre fra den her branche

konsekvenser for rigtig mange mennesker rundt på hele jorden

miljømæssigt og sundhedsmæssigt

som er dybt dybt

handler om er hvordan er det så at vi gør noget ved det

vi omstillet den her branche jeg kunne godt tænke mig at alle forbrugere bare hoppede rundt og sagde at det var fantastisk at være blære og bæredygtig

men der er vi bare ikke endnu jeg var nede

de laver blandt andet en lille linje

vi blandet indimellem det andet fordi folk ikke nødvendigvis vil have det de vil gerne købe det hvis de bare ser det så den her bevidsthed hos forbrugeren er ikke til at understøtte markedskræfterne så det kommer derhen hvor det bare er alle virksomheder der omstiller derfor skal vi hjælpe

lave gode og fælles strategier

cirkulær tænkning hvordan vi genanvender tekstiler genanvender fibre det ikke nok at indsamle i et land vi skal virkelig tænke nogle gode systemer på tværs af de europæiske lande

at understøtte de producenter og virksomheder

som faktisk prøver at gøre det selv og der er nogle rigtig gode

går forrest men som har det rigtig svært for

når de så møder indkøberen både den offentlige men også dem fra store private virksomheder

okay kan vi spare lidt så tager vi den anden vi tager den

ordentlige materialer og det er de producenter vi gerne vil hjælpe så deres pris når ned på det samme som det andet det er jo det vi kan gøre igennem forbrug og det er derfor at vi foreslår at vi siger

selvfølgelig til de partier der var

det er vi jo altid glade for når vi kommer med et beslutningsforslag jeg ser meget frem til at vi kan prøve at arbejde videre videre i udvalget

også samles lidt på tværs og begynde at se på nogle af de ting fru ida auken og fru trine torp var inde på

det her strategisk skal gribes an skal vi lave

som jeg kender den her branche jeg tror at det vil have ekstremt stor betydning fordi de producenter der gør det godt vil blive understøttet men der er også andre gode måder at gøre det på

så kan gøre i fællesskab at finde

er vores forslag jeg mener stadig væk det ville være rigtig godt men men jeg hører jo også

en mere ensartet certificering som man kan genkende

både det sociale og miljømæssige det er ikke en stor kendt certificering men men

der synes jeg klart vi skal gå ind i og det vil jeg meget meget gerne være med til

understøtte det arbejde som branchen også gerne vil have bliver

som i store træk ikke er til at hitte rede i og hvis der også er det

for tekstilbranchen så er det måske oplysningskampagner vi skal ud i

at folk ved hvad mærkerne betyder desværre har vi ikke kun en tv kanal så alle kan få

blevet mere fremkommelige for almindelige forbrugere

i at den stigende tendens i antallet af rotteanmeldelser er bekymrende og at det derfor er

at vi ser på initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af rotter beslutningsforslaget skal sikre at landets kommuner opsætter rottespærrer på samtlige kloakledninger der fører ind til hospitaler skoler plejehjem og daginstitutioner offentlige såvel som private medmindre det er teknisk umuligt i regeringen er vi enige i

stilles et øget krav til opsætning af rottespærrer i kommunerne det bør dog præciseres hvornår der kan dispenseres fra kravet om opsætning af rottespærrer regeringen støtter derfor forslaget og det gør vi ud fra følgende begrundelse rotter er skadegørere og smittespredere og påfører det danske samfund store økonomiske tab hvis ikke de effektivt holdes nede samtidig ved vi at rotter udgør et stigende problem i mange kommuner derfor stilles der allerede i dag krav om at kloakledninger ind til skoler plejehjem og daginstitutioner skal forsynes med rottespærrer men kun der hvor kommunen er grundejer imidlertid er problemstillingen den samme for private skoler plejehjem og daginstitutioner

her mener jeg ikke at formuleringen i en hundrede og fire og tyve om at opsætningen af rottespærrer skal ske og jeg citerer medmindre det er teknisk umuligt

meningsfuldt at opsætte rottespærrer de steder i danmark hvor der ikke er rotter for eksempel på fanø og læsø der er kloaksystemer hvor der er indbygget pumper der i sig selv udgør en effektiv spærring for rotterne og der er steder

af rottespærrer vil kræve lokal ombygning af kloaksystemet hvilket vil være uforholdsmæssigt dyrt jeg foreslår derfor at vi ser nærmere på hvilke undtagelser der kan indarbejdes i en ny bekendtgørelse således at der ikke opsættes rottespærrer der

det ikke er meningsfyldt regeringen kan således

via en beretning og det er vigtigt for regeringen at vi

får set nærmere på hvor der kan være tilfælde hvor kommunerne bør undtages fra kravet om opsætning af rottespærrer derudover er regeringen ved at forberede en egentlig handlingsplan der skal hjælpe med at knække den tendens med stigende rotteproblemer som vi har set de seneste

får udrettet noget men jeg synes det her forslag er godt og jeg er helt sikker på at vi får får taget fat om en vigtig

tilfredsstillende på alle måder rotter er et udbredt problem der

en stor gene rigtig mange steder og på mange måder de ødelægger

bygninger de spreder sygdomme de ødelægger fødevarer og så vækker de også afsky hos de hos de fleste mennesker

noget vi skal bekæmpe det fremgår i dag af rottebekendtgørelsen at kommunerne

opsætte rottespærrer hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt

vi som udgangspunkt at det er et godt princip at det er kommunerne der skal vurdere det fordi det er dem der er tættest på men omvendt

vi også konstatere at mange kommuner tilsyneladende ikke har været effektive nok

vi kan se at antallet af observationer bare

på i forhold til hvilke virkemidler man skal sætte ind med tror jeg det vil være fornuftigt som

en større forhandling og og får kigget mere mere overordnet på hvordan

komme det her problem til livs der er helt sikkert steder hvor rottespærrer er den bedste løsning men

hilser jeg velkommen at vi kan få en egentlig

som en konsekvens af en beretning som jeg håber at rigtig mange partier

problem som kommunerne egentlig burde kunne håndtere og når man læser lovgivningen

man jo tænke at at det burde være nok men vi bliver nødt til at tage alvorligt at udfordringerne

bare stiger og stiger år efter år så

fat om problemet så jeg er glad for at

lægger op til at vi i forlængelse af en beretning kan få indkaldt til nogle forhandlinger og få håndteret det her problem

er det vigtigt at rotter kan blive bekæmpet effektivt

er det vigtigt at vi har de bedst mulige midler til også

rotter udgør en sundhedsmæssig risiko og kan

store økonomiske tab ud over de rigtig mange andre

beslutningsforslag fra dansk folkeparti

forslaget omhandler jo primært at få sat rottespærrer op i kloakker der for eksempel fører til plejehjem daginstitutioner med videre herudover

også fået forskellige meldinger om rotteproblemer uden for kloakkerne for eksempel i landdistrikterne for eksempel i jordvolde lidt længere væk fra boliger men tæt nok på til at det også er et stort problem som jeg også synes der skal gøres noget

der findes en dispensationsordning til eventuelt mulig brug af gift

at ministeriet er gået i gang med at se på alle disse problemstillinger og i venstre bakker vi helt op om at få en beretning på denne sag med sigte på at vi i et bredt samarbejde kan komme videre med at få udarbejdet effektive værktøjer til bekæmpelse af rotter både i kloakkerne og andre steder så skulle jeg hilse fra konservative og sige at de er på samme linje

regioner og kommuner så synes jeg også der ligger et dilemma i at der kan være nogle kommuner som har har satset på andre tekniske løsninger jeg tænker blandt andet på hedensted kommune

en teknik hvor man spidder nogle af de her rotter

konklusion på hele den her sag som kan medføre at det kan være flere typer af rottebekæmpelse synes jeg vil være en fordel

kommuner bruger så meget gift på at bekæmpe rotter

får resistens over for bestemte gifte så prøver man en anden gift og så spreder den her gift sig ude i naturen og

synes intentionerne i i forslaget er rigtig gode og vi synes

kommer frem til en løsning hvor det ikke kun er er det med rottespærrer vi forholder os til men også har med at der kan være andre virkemidler så er der nogle

har påpeget at der er et dilemma i at der er private husejere som ejer stikledningen

som kommune forsøger at gøre noget ude i det store kloaksystem

at aarhus kommune er gået ind i en proces hvor man overvejer at overtage stikledningen i kloaksystemet

det kunne være væsentligt at få belyst i en udvalgsbehandling om om det ikke også ville være vigtigt

det offentlige kloaksystem blev udvidet

rottebekæmpelse som vi lavede i min tid i miljøministeriet hvor vi allerede dengang ønskede at både daginstitutioner hospitaler og nybyggede områder blev beskyttet mod rotter og at der blev opsat rottespærrer dengang fik vi så at vide at det

ske af sig selv hvis man lavede sådan en kan

fik vi at vide fra nærmest alle sider og så må man jo nogle gange som politiker tro på

til gengæld må man så også sige at når der er gået

så må vi selvfølgelig gribe til lidt hårdere midler og det er så det dansk folkeparti foreslår i dag dermed

og så kommer der nogle gange skred i tingene og det kan vi fra radikal side kun bifalde vi synes det er rigtig vigtigt

den her indsats kommer videre det er

for samfundet når rotterne laver huller i rørene rundtomkring de

meget meget stor skade det er dybt generende for mennesker at der

er nogle steder hvor de ikke må kalde det rotter der skal man kalde det hundehvalpe når man taler om at man

og det tror jeg ikke der kommer noget godt ud af så lad os bare kalde det rotter og det er ikke særlig sjovt når der løber en rotte rundt på ens grund

er på et hospital eller i en daginstitution og der er ingen grund til når vi bygger et nyt område at vi så ikke holder det stort set rottefrit for det kan man altså gøre til dem der sidder og ser på det her

og gør at vandet kan komme den ene vej men

i det store system og det vi så også lærte i folketingsudvalget i går

at bestanden bliver mindre der kommer meget meget færre rotter når de har færre levesteder når der er færre steder at lave reder og de slår hinanden ihjel i sådan nogle klaner

i de store systemer det vil betyde meget færre rotter i danmark

ethundrede og firstusind så selvfølgelig til alle jer der sidder derude og synes det

må vi bare sige at der har været fire år til at få gjort noget ved det her det er gået den forkerte vej og derfor synes jeg det er rigtig godt at vi nu får muligheden

en rigtig god vedtagelse

på bygninger og infrastruktur de ødelægger fødevarer og de udgør

en sundhedsmæssig risiko den hidtidige rottebekæmpelse

tilstrækkelig der er et stort forbrug af gift til bekæmpelse af rotter og risikoen for resistens øges med med

og med udsigt til milde vintre og klimaforandringer vil problemet kun bliver større

kan få rottefri områder omkring vores sygehuse vores skoler vores plejehjem og andre offentlige institutioner

også sikrer bekæmpelse af rotter generelt i vores kloaksystem sf kan støtte forslaget og vi er faktisk rigtig glade for at

der er brug for et paradigmeskifte

i rottebekæmpelsen og erfaringerne med rottespærrer er rigtig gode kloaksystemet er den mest

almindelige udbredelsesvej og derfor er der også brug for at rottebekæmpelsen ikke hovedsagelig foregår over jorden

investering som tjener sig ind ved forebyggelse af spredning af

og ved at mindske de skader som rotterne forårsager og jeg tror også

det vil have nogle driftsøkonomiske fordele i sf ser vi gerne at der bliver lavet en egentlig rottebekæmpelsesstrategi jeg kan høre på ministeren

at han vil tage initiativ til en egentlig handlingsplan og det

deltager vi selvfølgelig rigtig gerne i forhandlingerne om hvor vi

får udvidet de områder som som kan holdes rottefri

ser ud til at der er bred opbakning

taget så positivt imod forslaget og jeg er rigtig glad for at at vi sandsynligvis

alle partier i folketinget kan lave noget fælles omkring det her for mig at se

har det været vigtigt at finde ud af

når jeg sådan meget specifikt har nævnt rottespærrer ikke nødvendigvis som det eneste

når man laver en giftfri rottebekæmpelse undgår vi altså også at få det ind i en fødekæde normalt er det ikke mig der står og taler om

nogle ting det ved jeg godt så der er sikkert nogle der bliver dybt chokerede men jeg synes faktisk

at når vi nu endelig begynder at få rovfugle og så videre tilbage i landet

og der er det altså vigtigt at vi ikke bruger gift

en eller anden form for deadline for indkaldelse til forhandlinger

jeg synes det ville være rart hvis alle var med

vigtigt at vi får taget fat på det her nu vi står lige pt og er i gang med at bygge for eksempel nye supersygehuse rundtomkring

er så også nogle af supersygehusene som heller ikke har køkkener

for at sige at jeg synes det i hvert fald er væsentligt at undgå at få en

som en rotte nu er i i forhold til de nye supersygehuse men tusind tak for

der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til miljø og fødevareudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget

får ordet er miljø og fødevareministeren

et fortsat lavere og lavere plantebeskyttelsesforbrug her i danmark det skal vi af helt indlysende grunde nemlig fordi vi skal minimere risikoen for at plantebeskyttelsesmidler belaster miljø og sundhed der skal bruges så få midler som muligt men selv om jeg enig i målet er jeg ikke enig i midlet jeg er ikke tilhænger af at indføre et egentligt forbud mod brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer og det skyldes

på de offentlige arealer allerede reduceret kraftigt fra nitten fem og halvfems og frem til seneste opgørelse i

har det vist sig muligt via frivillige aftaler og dialog at opnå en reduktion i forbruget af plantebeskyttelsesmidler på hele en og halvfems procent det vil sige at kommunerne uden et forbud allerede har reduceret deres forbrug voldsomt når myndighederne i danmark i fællesskab siden aftalens indgåelse i nitten otte og halvfems har kunnet skabe et så flot resultat ad frivillighedens vej

ingen grund til at indføre et forbud lad mig tilføje at forbruget af plantebeskyttelsesmidler på de offentlige arealer er omkring en promille af det samlede forbrug i danmark men det er klart at ligesom ordføreren fra alternativet ser jeg meget gerne at forbruget reduceres for det andet har jeg den enogtyvende april indgået en meget ambitiøs aftale om plantebeskyttelsesmidler med et bredt flertal af folketingets partier det er jeg meget glad for i aftalen er der afsat midler til fortsat at følge forbruget af plantebeskyttelsesmidler tæt på det offentlige område og derfor er miljøstyrelsen gået i gang med at udarbejde en opgørelse af forbruget i to tusind og seksten

er afsluttet har jeg et godt grundlag for den drøftelse jeg vil tage med kommunernes landsforening og danske regioner om et eventuelt tillæg til aftalen på det offentlige område der kan være brug for et tillæg til aftalen fordi en række kommuner er udfordret i deres arbejde med at bekæmpe invasive arter såsom kæmpebjørneklo rynket rose og japansk pileurt

i visse tilfælde være en vanskelig og dyr opgave uden brug af plantebeskyttelsesmidler kommunerne kan også være udfordret når det gælder vedligeholdelse af fortove veje og stier som kan blive ødelagt hvis ikke ukrudtet fjernes effektivt derfor har nogle kommuner valgt at investere i nyt sprøjteudstyr der for eksempel med kamera og pletsprøjtning bekæmper ukrudtet på fortovene med et ganske lille forbrug af plantebeskyttelsesmidler vi skal drøfte om der er behov for et tillæg til aftalen så kommunerne og regionerne kan bekæmpe nogle af de mest problematiske invasive arter med små mængder plantebeskyttelsesmidler hvis det er nødvendigt dermed kan man også fremme biodiversiteten

se på mulighederne for at ny teknologi kan reducere forbruget yderligere og med den nye aftale om plantebeskyttelsesmidler er der også afsat midler til at fortsætte arbejdet med videndeling og dialog inden for det offentlige område

at jeg har sympati for den intention der ligger i det fremsatte forslag

men kommunerne skal også have mulighed for at håndtere ukrudt og invasive arter som kan true den danske biodiversitet derudover vil jeg også gerne understrege at den strenge danske godkendelsesordning

for brug af plantebeskyttelsesmidler sikrer at vi ikke har godkendte pesticider i danmark som udgør en sundhedsmæssig risiko eller en trussel mod vores grundvand derfor mener jeg at vi som udgangspunkt skal fortsætte med de gode frivillige aftaler som allerede har medført en imponerende reduktion og jeg mener ikke at der er behov for at indføre forbud på området

skal der gå før vi gør noget ved det her hvis ministeren nu får en ny en ny

og den så viser at det er steget er ministeren så klar til at tage handling så vi

rigtig godt sted at tage et medansvar for det her område nogle gange kan man jo ikke få det et hundrede procent som man gerne vil have det men det havde været rigtig godt at se alternativet

reel handling på det her

sprøjtegift på offentlige arealer og hvis vi gerne vil have vild natur

vores forpligtigelser i forhold til biodiversitet så skal der ske noget

potentielt påvirke vores sundhed og vores drikkevand og vores natur

fuldt ambitionen om at begrænse sprøjtegifte i vores natur uanset om det er på

i forhandlingerne om den nye sprøjtemiddelstrategi kæmpet hårdt sammen med andre gode partier for at trække regeringen i en mere grøn retning vi fik sikret at der med den nye aftale fremover vil være skrappere godkendelsesprocedurer for sprøjtemidler der skal bruges i de såkaldte

de boringsnære beskyttelsesområder

styrket grundvandsbeskyttelsen med flere

strengere kontroller og grundigere overvågning

driver over på økologiske marker

vi lavet et system så økologerne bliver kompenseret samtidig medfører aftalen at forskningen i sprøjtemidlers effekter på menneskers sundhed skal opprioriteres er selvfølgelig helt centralt at

vedrører specifikt sprøjtning på offentlige arealer i den nye sprøjtemiddelstrategi som

jo indskrevet at målsætningen om yderligere reduktion af sprøjtemidlet på offentlige arealer skal fastholdes det er set tilfreds med

den strategi som vi har forhandlet skubber i samme retning

som forslagets intention er udtryk for

at den her aftale om sprøjtemidler var blevet endnu grønnere men men som de fleste af os

små grønne skridt med når folketinget nu har den sammensætning og det flertal som

i øjeblikket i forhold til det fremsatte beslutningsforslag savner vi i

et bud på omkostninger og finansiering det fremgår af

meddelt at de mangler ressourcer til at opretholde en pesticidfri drift og det er jo en meget god indikator på at det ikke er noget gratis forslag samtidig kan man

timingen i forslaget måske er lidt besynderlig altså vi er jo en række partier som igennem længere tid har siddet ovre

ville det jo være lidt besynderligt hvis vi

for et forslag som

i forbindelse med med forhandlingerne af pesticidstrategien jeg har stor sympati for

forslaget men som det foreligger

ville trække danmark i en mere grøn retning

en stigning i forbruget skal der så tages handling eller skal

sige at vi har skrevet en aftale om at vi skal fortsætte

sammen med de partier som har et ønske om

jeg synes var en alvorlig situation som som formentlig ville kalde på

i kommunalpolitik og det er helt klart at den strategi man fulgte i hvert fald i den

jeg sad i var at vi skulle bruge så lidt gift som overhovedet muligt så kan man så diskutere om man kan komme helt ned på nul

så lidt gift som overhovedet muligt så vil der være steder og

hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt der kan være steder hvor man er nødt til at bruge gift der er også steder hvor det er totalt uacceptabelt at bruge gift

det det ikke er risikofrit men jeg vil også godt sige at

på at bruge en promille af det samlede forbrug på offentlige arealer så er det for mig at se en

overregulering for den ene promille tror

nogle gasbrændere eller brændemaskiner på fortove og så videre

er selvfølgelig ikke pesticider det er jeg klar over men så

vil jeg sige det er en god metode og den er rimelig økologisk

områder der ikke er er udnyttet i i danmark og det er

kan godt være at det er meget meget lidt men det er stadig væk noget og det er igen de små de små skridt

egentlig opfordre ordføreren til

være åbensindet alt andet lige det synes jeg da det er rigtigt at man

ikke er noget problem at bruge dem det er ikke sprøjtemidler der går i grundvandet

jeg siger ikke at man skal bruge dem alle steder det mener jeg bestemt ikke og det kan man også læse når man køber sådan

bruge det på for eksempel et fortov fordi det skal være et flisebelagt

og man skal selvfølgelig ikke hælde i et vandløb

også med på men det tror jeg heller ikke at nogen gør i slet ikke offentlige myndigheder så der vil være nogle steder hvor man har brug for nogle sprøjtegifte fordi vi har bjørneklo fordi vi har nogle invasive arter

det er derfor vi også har meget skrappe krav for brugen af sprøjtemidler og plantebeskyttelsesmidler beslutningsforslagets formål

at bruge plantebeskyttelsesmidler i mange tilfælde

er det også det eneste mulige

plantebeskyttelsesmidler eller sprøjtegifte kan være den eneste effektive løsning så har vi også lige hørt af ministerens redegørelse at det samlede forbrug af de her midler på de offentlige arealer

en promille af det samlede forbrug

det samlede forbrug af midler så det går heldigvis

sprøjtemidler på offentlige arealer fratager vi de ansatte i kommuner og regioner retten til selv at foretage vurderingen konkret

få det vil det i alle tænkelige tilfælde bare blive bedre det er nu ikke

vi skal ikke bestemme alting her

christiansborg og der er mange beslutninger som langt bedre kan tages lokalt når man står i situationen i den enkelte kommune eller på stedet hvor problemerne måtte være herunder også

den enkelte medarbejder som jo har skoen på og kan se hvor det er den trykker et cirkulære som det her med en ny måske nok velmenende idé gør ikke altid livet lettere for de ansatte rundtomkring i kommunerne hvor man som jeg har været inde på jo bedst selv kan træffe beslutningerne så vi synes det

fint at man forholder sig til det lokalt og derfor

afviser vi også det foreliggende beslutningsforslag jeg skulle også hilse fra de konservative og sige at de også

med kommunerne men vi har også lige haft en sag omkring rottebekæmpelse hvor det var vigtigt besluttede det herindefra det var

enig med med ordføreren i

er sprøjtegift der ødelægger den biodiversitet vi kan få små steder der ødelægger vores vores grundvand

tror jeg hurtigt vi kan blive enige om er en positiv udvikling og så er der for os at se ingen grund til at komme med

vi vores første beslutningsforslag om dette emne det hed b fire og halvfjerds og lød folketinget opfordrer regeringen til at sikre at sprøjtning af alle offentlige arealer skove jorde parker og andre anlæg med pesticider straks ophører

bortforpagtningsaftaler på offentligt ejede jorde opsiges med henblik på genforhandling betinget af pesticidfri drift

senest fremsatte vi

et beslutningsforslag sidste år om forbud mod salg og anvendelse af roundup og andre herbicider med med aktivstoffet glyfosat til erhvervsbrug og til brug på offentlige arealer enhedslisten har løbende arbejdet politisk for at få fjernet brugen af giftstoffer både på offentlige arealer og i landbruget og det er en indsats som både er foregået i folketinget og i kommuner som det fremgår af bemærkningerne til det

en kamp der bølger frem og tilbage og spørgsmålet er om det ikke er på tide at der fastlægges en konkret plan for

på offentlige arealer jeg er dog noget nervøs ved at lade den bagdør stå åben

bruges hvor det ikke vurderes sikkerhedsmæssigt uforsvarligt sådanne undtagelser har det med at blive det normale vi vi kan se at mange kommuner helt har udfaset brugen af pesticider lad os tage skridtet fuldt ud jeg håber at vi kan finde flere partier som vil

sikre at den her debat går videre i bemærkningerne til beslutningsforslaget

arealer der bortforpagtes

den sætning er vi meget uenige i der er faktisk en række kommuner som ejer landbrugsjord og som forpagter den ud på økologisk vis det gælder blandt

og odense kommune i aarhus forpagter man landbrugsjord ud på pesticidfri betingelser så der er nogle kommuner der godt kan håndtere det at få forpagtet ud på økologiske betingelser

nogle der forsøger at negligere det her til at det kun er en promille af de samlede sprøjtegifte og derudad

nogle arealer for eksempel omkring skoler og daginstitutioner hvor der færdes mange mennesker hvor der færdes børn som kravler rundt på græsset og som ikke skal udsættes for pesticider så jeg synes ikke man skal negligere det her

problem bare fordi det kun er en promille af det samlede sprøjtemiddelforbrug og så har det også en betydning hvad det offentlige gør om borgere kan se at kommunen kører rundt med giftsprøjten

ophøre med at bruge sprøjtegifte på offentlige arealer et godt forslag det er jo igen noget

jeg har omtalt lidt tidligere i salen i dag om at ethvert politisk niveau hele tiden forsøger at opsluge eller tilkæmpe sig beslutningskompetencer for andre politiske niveauer

er en uheldig udvikling fordi vi i liberal alliance faktisk mener at folketinget ikke detaljeret skal beslutte hvordan for eksempel kommunerne skal bekæmpe ukrudt det mener vi skal være en decentral beslutning desuden

tidligere fra talerstolen i forbindelse med behandlingen af det her beslutningsforslag fremført en lang række gode argumenter for ikke at støtte beslutningsforslaget

for ganske nylig har indgået en meget bred politisk aftale om pesticidstrategien fremadrettet som forslagsstillerne desværre ikke er en del af i den aftale er der også adresseret et meget effektivt og i øvrigt

verdens mest restriktive godkendelsessystem der sikrer at der ikke er risiko for sundhed

grundvand med den anvendelse af sprøjtemidler der foregår i dag

niveauet og holde niveauet

del af forbruget som er omtalt i beslutningsforslaget en meget meget lille del

at selvfølgelig ser liberal alliance som i øvrigt de andre aftalepartnere i den omtalte pesticidstrategi jo gerne en reduktion af forbruget af

også på offentlige arealer

så også nødt til at se på eventuelle negative konsekvenser af alternativet til ukrudtsbekæmpelse med pesticider det kunne for eksempel være ukrudtsafbrænding som også dansk folkepartis ordfører nævnte for lidt siden hvilket jo så har andre uheldige konsekvenser som for eksempel negativ påvirkning

sådan generelle forbud men kun regulering på landspolitisk niveau når det er nødvendigt og så mener jeg faktisk at det hedder aftale

alliance

til andet end som en sidste udvej mod invasive arter som for eksempel bjørneklo derfor kunne vi godt have brugt at alternativet sammen med os

blandt andet fremgår at den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes med det hovedformål at sikre en fortsat afvikling af forbruget der er stadig et udestående i forhold til anvendelsen af pesticider på befæstede arealer og sf kan ikke acceptere en rutinemæssig anvendelse af pesticider på de arealer der er givetvis kommuner der synes at det vil være dejligt hvis den frivillige aftale åbner op for at der af økonomiske årsager kan bruges gift i stedet for maskiner og knofedt

vil vi i sf modarbejde det der kan undtagelsesvis bruges pesticider mod invasive arter når andre metoder slå fejl

anvendes pesticider af sikkerhedsmæssige årsager for eksempel mod larver der nedbryder bevoksning på diger men den helt rutinemæssige brug af pesticider skal afvikles

en overvejelse værd om der skal lovgives på området det vil vi gerne være med til at diskutere hvis der ikke kan laves en fornuftig aftale med kommunerne og regionerne men sådan som folketinget er sammensat i dag

i stedet må vi derfor fokusere på hvor problemet ligger og om der er nogle steder

højere end sundhed miljø og grundvand og ignorerer de frivillige aftaler

men der er en række ting som vi må drøfte videre med hinanden hvordan vi kan komme endnu

holde øje med at de frivillige aftaler

har anfægtet at alternativet ikke er med i den aftale som de selv har været med til at indgå

al fortrolighed fortælle jer at vi selvfølgelig er med i aftaler

en lille hemmelighed mellem jer og mig at det altså

det der er vigtigt er at vi

får gjort noget i forhold til sprøjtegifte vi har nogle offentlige arealer hvor vi aktivt

bortforpagtede områder det er faktisk fordi vi prøvede at få et forslag stykket sammen som vi troede at folketinget

til fordi det er fornuftigt fordi

sprøjtegift fra de offentlige arealer

lige tage det sidste skridt

sag op igen hvis ikke viser

det altså også i nærheden af skoler børnehaver

til folketingsbeslutning om stramninger at skattelovgivningen og straffelovgivningen vedrørende skattekonstruktioner i gråzoner

jeg skal spørge om nogen ønsker at optage dette beslutningsforslag

så er der ikke mere at foretage i dette møde ud over at sige tak til alle for dagens indsats i folkestyrets tjeneste folketingets næste møde afholdes i morgen fredag den nittende maj to tusind og sytten klokken ti